om at nedsætte en udenrigskommission der dels skal

og hvordan danske interesser i den sammenhæng bedst kan varetages og dels skal den definere de centrale opgaver for udenrigstjenesten og komme med forslag til en organisatorisk styrkelse af udenrigstjenesten så opgaverne kan løses på bedst mulig

altid hilser en debat om vores udenrigspolitik velkommen og jeg tager da også beslutningsforslaget fra sf som udtryk for en oprigtig interesse for danmarks

som sådan vores udenrigspolitik handler jo netop om varetagelse af danmarks interesser

hele tiden at udvide vores politiske og økonomiske råderum så vi herhjemme kan udvikle det samfund vi ønsker samtidig en væsentlig del af vores udenrigspolitiske interessevaretagelse at vi ved at være os vores globale ansvar bevidst kan skabe en bedre verden ikke kun for os men sådan set for alle sagt på kort formel skal bruge udenrigspolitikken til at styrke vores egen sikkerhed

også fremme vores værdier det er fundamentalt set det udenrigspolitik handler om

den rolle udenrigsministeriet er sat til at varetage vel at mærke i høj grad i samarbejde med andre myndigheder virksomheder og civilsamfundsorganisationer når man taler om vores udenrigspolitiske interessevaretagelse er det klart at selv om de overordnede mål er konstante er de rammer vi skal manøvrere i det sjældent det er derfor afgørende at vi i vores udenrigspolitik er i stand til hele tiden at tage bestik af forandringerne

at verden er omskiftelig kan der næppe være tvivl om når vi ser tilbage på året som er gået to tusind og fjorten var vel sammen med

og to tusind og otte lehman brothers og georgienkrisen det mest skelsættende år udenrigspolitisk i dette årtusinde vi havde isils fremmarch med en hidtil uset brutalitet

til at mobilisere ressourcer vi havde krisen i ukraine som startede med demonstrationerne på maidanpladsen og siden førte til ruslands ulovlige annektering af krim og fortsatte medvirken til at destabilisere

i forvejen skrøbelige sundhedssystemer derudover har vi skullet forholde os til velkendte udfordringer og konflikter

ikke mindst på den mellemøstlige fredsproces der påny trængte sig på dagsordenen med sommerens blodige sammenstød i gaza men jeg tænker også på efterveerne af den økonomiske krise i europa og vanskelighederne for frihandelsdagsordenen

vi heller ikke glemme de mere grundlæggende forandringer vi i disse år er vidne til over de kommende tyve år vil verdensøkonomien blive fordoblet millioner af mennesker vil arbejde sig ud af ekstrem fattigdom og den globale middelklasse vil vokse med tre milliarder mennesker

vil fortsætte forskydningen af de globale økonomiske og politiske magtstrukturer øge presset på klodens naturressourcer og skærpe udfordringerne

den globale opvarmning samtidig vil vi opleve at nationalstaten som ramme for et samfunds organisering udfordres og at nye ikkestatslige aktører vil komme til at spille en stadig større rolle de langsigtede udviklingstendenser er

hvor den bipolære verdensorden med murens fald blev afløst af en mere multipolær verdensorden

været to rivaliserende supermagter

nye ikkestatslige aktører og nye konflikter udviklingen har for alvor taget fart de sidste ti til femten år med den globalisering som præger vores samfund

afhængighed alt dette har været med til at skabe nye forventninger hos borgere og virksomheder til hvad udenrigspolitikken skal bruges til men også til hvad udenrigsministeriet

man kan sige at det ikke skorter på tendenser og udviklinger at tage bestik af og derfor har skiftende regeringer og

over de sidste ti år da også været endog meget optaget af at følge og analysere

og det har haft som konsekvens at vi løbende har tilpasset os de nye vilkår både når det gælder de politiske prioriteter

var etableringen af et fire og tyve syv center i udenrigsministeriet som skulle fungere som én fælles indgang for danskere i hele verden som havde akut brug for hjælp også såkaldt public diplomacy

det man kan kalde markedsføring af danmark og danske interesser gennem diplomatiske virkemidler fik en ny og mere selvstændig profil som følge

to tusind og otte i direkte forlængelse af globaliseringsrapporten

udpeget en række såkaldte globaliseringsagenter som fik til opgave at følge op på rapportens anbefalinger

sin søjleorganisering og i stedet fik en række afdelinger eller centre som skulle styrke mulighederne for at tænke de forskellige politikområder sammen endelig gennemførte

blev hørt den største reform af sin repræsentationsstruktur i mange år netop for at tage bestik af de politiske og økonomiske forskydninger mod øst

en række ambassader i europa og åbnede i stedet i asien afrika og latinamerika disse løbende

tilpasninger har været ledsaget af en række analyser i to tusind og otte udarbejdede udenrigsministeriet et visionspapir kurs mod to tusind og tyve som blandt andet tog udgangspunkt i europas forandrede rolle og betydningen af klimaforandringer og sidste år fremlagde jeg sammen med handels og udviklingsministeren visionspapiret mere danmark i verden som præsenterer en række udenrigspolitiske pejlemærker omkring sikkerhed

og som finder sted i et samarbejde med andre ministerier blev her fremhævet som et af de nye væsentlige redskaber til at fremme danmarks overordnede udenrigspolitiske interesser

lad mig også nævne at tilpasningerne naturligvis i høj grad

en enstrenget eksportfremmestruktur der samlede de statslige eksportfremmeindsatser

kan gøre den største forskel for danske virksomheder sidste år lancerede regeringen en strategi for eksportfremme

globale markeder på den baggrund er det ikke forkert at sige at både for så vidt angår de politiske prioriteter og for

angår udenrigsministeriets organisering har vi faktisk forholdt os

gennem de sidste ti år gennemført tilpasninger af vores udenrigspolitik og internt

så store hvis ikke større

til vækst og beskæftigelse i danmark

måned da vi kunne løfte sløret for tre års målrettet arbejde i vores styrkede invest in denmark

viborg og vi arbejder med den udfordring at fastholde dygtige medarbejdere og sikre mobiliteten især fordi nye familiemønstre gør det svært for medarbejderne at tilbringe

vi må også stå ved at pengene bliver færre det er ikke nogen hemmelighed at

falder jeg nævner udfordringerne ikke fordi nogen skal føle medlidenhed med

at vi ikke også på kort sigt skal tilpasse os de nye vilkår ikke mindst derfor er det ledetråden i udenrigsministeriet at reformer er en konstant

så må sige udenrigskommissionen i

gav et meget fyldestgørende billede af verdens og

men det var et øjebliksbillede derfor har de forandringer der dengang fulgte i kølvandet

vi meget opmærksomme på at forandringskraft og forandringsduelighed er grundvilkår for vores organisation og for vores medarbejdere men disse udfordringer er vi ikke alene om i danmark

taler med kolleger i andre lande er det tydeligt at det er de samme udfordringer de står over for

lande overvejer også hvordan de skal forholde sig til de nye langsigtede tendenser og de er også udfordret når det gælder ressourcer det positive i den sammenhæng er at vi faktisk er kommet længere i

til at tilpasse os nogle af de centrale udfordringer end så mange andre repræsentationsreformen fokus på myndighedssamarbejde

vi også de seneste ti år været i fuld gang med løbende forandringer

lancering af public diplomacy afskaffelse

søjlestruktur reformen af vores repræsentationsstruktur gennem inddragelse af berørte interessenter og myndighedssamarbejde er eksempler på at vi løbende har taget bestik af forandringerne

så igen med et år som har medført markante nye udfordringer

interessevaretagelse to tusind og fjorten var ikke et år som ændrede på de langsigtede tendenser

udvikling i verden efter min vurdering

tvivl om at på det sikkerhedspolitiske område vil to tusind og fjorten stå tilbage som et skelsættende år og derfor giver det god mening at stoppe op

som isil er eksponent for og det kræver som sf peger på at vi kommer et analytisk spadestik dybere og at vi tager en grundig udenrigspolitisk debat her i folketinget men i stedet for at sætte en mastodont af en tidskrævende og dyr udenrigskommission i gang vil udenrigsministeriet sammen med forsvarsministeriet udarbejde en grundig sikkerhedspolitisk analyse som vi vil kunne fremlægge i et relevant udvalg i folketinget inden sommerferien på den baggrund kan regeringen ikke støtte forslaget om nedsættelse

en samlet drøftelse

derfor er det vanskeligt for os at sige andet end at vi har sympati for forslaget det har vi af mange grunde en af grundene kunne være at venstre i tre år har sagt at det kunne være en god idé med en udenrigskommission

jo lige så godt sige som det er det har vi

der er i forhold til situationen omkring rusland og ukraine de talrige overflyvninger der finder sted den alvorlige situation som vi ser udvikle sig behov for et nysyn alt hvad syrien har kastet af sig flygtningestrømme den forandrede situationen omkring terror som er blevet langt alvorligere end nogen af os kunne have troet jo der er i sandhed behov for et dybdegående politisk syn på den side

nogle gange har man indtryk af at andre dele af regeringsapparatet lige så godt synes at man kunne etablere et

og sagligt og kontant for der er en lang række mennesker der yder en stor indsats derude såvel som herhjemme for danmark dem skylder vi også den respekt det er at sikre dem ordentlige arbejdsforhold

blandt af årsag har venstre i de finanslovsforslag vi har fremlagt afsat halvfjerds million kroner for at udbedre de besparelser som også den tidligere regering har gennemført

for at vi styrker udenrigstjenesten og der er behov for at dette folketing sammen finder ud af hvordan vi sikrer det i en globaliseret verden der hver dag byder på nye udfordringer

hvorfor vi så alligevel tøver

skal man bebrejde sf at da sf trådte ud af regeringen

det var en god idé med en udenrigskommission det synes jeg egentlig ikke der er ikke noget galt i at blive klogere skal man bebrejde regeringen at den imødegår det med en imødekommelse af blandt andet et ønske venstre også har haft nemlig en grundig sikkerhedspolitisk analyse af danmarks situation nej det er vi glade for

men spørgsmålet er når nu vi egentlig tror jeg i folketinget i hvert fald dem der sidder her

til at være det tidspunkt hvor en sådan beslutning skal træffes jeg tror at det ærlige svar er at det er der for mange interesser på spil til det

er også derfor at min tilgang ikke vil være en decideret afvisning men vil være en opfordring til at man i udvalget måske ender med at afgive en beretning hvor man så kan tilkendegive blandt andet analysen og de ønsker man har og så i begyndelsen af den næste valgperiode tage fat på en grundig drøftelse for dermed at undgå alle mulige påstande om at det her i virkeligheden bare er politisk indblanding i en eventuel kommende regerings handlinger eller hvad det måtte være der er ikke nogen grund til at

den her sag jeg tror at der er et grundlæggende fælles ønske

ser jeg på det sådan at det skal vi nok nå

det tilsagn der kommer fra herre søren pind

at vi kan regne med at det er en sag sag som venstre ligesom vil forpligte også en senere regering på det være sig en senere socialdemokratisk ledet regering eller en senere venstreledet regering så vi kan være sikre på at

faktisk vil være et bidrag til at vi får fat på de mange mange vigtige problemstillinger som herre søren pind så ganske rigtigt

det materielle indhold helt givet ja

der er ikke nogen grund til at lægge skjul på at dansk udenrigspolitik er udfordret både på den politiske side men også i forhold til den struktur hvormed den varetages ressourcemæssigt

med forslagsstillerne i at dansk udenrigspolitik handler om at varetage danske interesser

det er på flere niveauer det handler om at fremme danske demokratiske værdier ude i

vi har fulgt udviklingen blandt andet i ukraine det er jo

sikkerhedspolitikken og udenrigspolitikken består af lange seje indsatser indsatser som er fuldstændig nødvendige men som kræver tålmodighed og vedholdenhed

det sætter forventninger til vores udenrigsministerium og det kræver fornødne tilpasninger

vores udenrigspolitik og ministeriets organisation

derfor det er nødvendigt med en løbende dialog og forandring af

organisationen så det betyder at ministeriet skal tilpasse sig den virkelighed som vi navigerer i for eksempel i to tusind og fjorten

indrette vores organisation så vi står stærkest muligt dog kan vi desværre ikke støtte det konkrete

mange andre dele af centraladministrationen og derfor skal vi også bruge vores ressourcer bedst

at nedsætte en omkostningstung og tidskrævende udenrigskommission dog hilser jeg debatten velkommen og ser frem til fortsat at drøfte hvordan vi kan indrette vores ministerium så det bedst muligt kan varetage de opgaver ministeriet står over for og fortsætte med at sikre

dansk sikkerhed og danskernes værdier og på den baggrund

selv om jeg ikke vil kunne underskrive alle de mange

vil jeg indlede med at sige at ideen om en udenrigskommission

ikke er så ringe endda men når vi tøver med entydigt at

støtte ideen om at nedsætte en kommission med de udgifter der skal bruges hertil og den energi

er det fordi der er nogle spørgsmål som vi nok bliver nødt til at få svar på først først og fremmest

til forslaget og det kan vel tænkes at vi gør det så håber jeg at vi er enige om at det først kan ske når vi alle er blevet overbevist om at det samlede materiale vi i dag har og som løbende tilsendes os ikke er tilstrækkeligt for os som folketingsmedlemmer til at træffe de beslutninger

på den udenrigs og sikkerhedspolitiske scene som vi bliver præsenteret for for vi får jo hele tiden materiale dryppende ind fra alle sider fra udenrigsministeriets årlige redegørelse fra forsvarsministeriet fra universitetsinstitutter fra militæranalytikere fra efterretningstjenesterne og fra danske og internationale medier fra vores ambassader og så fremdeles faktisk synes jeg at

føle sig helt overfodret med rapporter og analyser og fremtidsscenarier

det kan være nyttigt at få

et samlet overordnet billede af af de problemstillinger danmark vil kunne møde men spørgsmålet er så om en sådan kommissionsrapport ikke

eksempler på hvis det forholder sig sådan er en

kommission jo jo mindre interessant jeg håber at herre holger k nielsen også her i dag vil kunne give svar på hvor længe han forestiller sig at en sådan kommission skal sidde

mange eksempler på at forudsigelser ikke har holdt stik

den seneste kommission fra nitten ni og firs

forudsigelser da muren pludselig faldt og og

som eksempel nævne at man med det forrige forsvarsforlig afskaffede ubådseskadrerne

har vi netop brug for ubåde i

vi fik også at vide at nu var der ikke længere trusler mod danmarks territorium så forudsigelser og analyser og ekspertvurderinger er interessante men jeg synes ikke man skal forlade sin sikkerhed på den slags dertil mener jeg at udenrigs

sørge for at vi forsvarsmæssigt og efterretningsmæssigt står så bredt funderet som overhovedet muligt således at vi vil være i stand til at møde de farer

er altså meget vanskeligt

ikke hvordan herre holger k nielsen har tænkt sig at det videre forløb skulle være

om han vil bringe det til afstemning men

nævner her en mulighed for en beretning vi kunne blive enige om

at lande det her på

som netop udenrigspolitikken

hovedområder økonomi eksport klima forsyning sikkerhed ikke mindst værdier der er vældig mange

når vi taler udenrigspolitik og vi må også konstatere at på alle de områder jeg har nævnt nu overrasker udviklingen os jo igen og igen derfor ville det jo på mange måder være fantastisk hvis man kunne få en udenrigskommission som i overmorgen kunne stille med en rapport

normalt er vi jo også vældig glade for at nedsætte kommissioner i radikale venstre og jeg vil slet ikke afvise at det vil vi gerne være med til på lang sigt

sidder temmelig længe og når den så endelig kommer med det store forkromede overblik

allerede blevet overhalet af virkeligheden

jeg synes også at man med jævne mellemrum

forsøge at skabe det her forkromede overblik den overordnede prioritering og ikke mindst

jeg tror ikke det er lige nu og jeg synes især ikke er lige nu efter det ret voldsomme år vi har haft i to tusind og fjorten

en udenrigskommission er jo udviklingstræk som vi bliver nødt til at reagere på lige nu og her og som vi ikke kan sidde og vente på at en udenrigskommission kommer med nogle konklusioner om om nogle år så på den korte bane bakker vi ikke op om forslaget

vil være med til at diskutere nedsættelse af en udenrigskommission

og det er heller ikke lige nu hvor vi har brug for at drage nogle temmelig hurtige konsekvenser af den

stand til at skabe det overblik lige nu jeg mener også at det er vigtigere nu at reagere på de nyeste udviklingstræk end det er at skabe det store forkromede

overblik så synes jeg også at ministeren i sin gennemgang jo

ikke særlig længe siden at vi har foretaget de sidste justeringer mon ikke der næsten var et overlap

var udenrigsminister da vi lavede om på repræsentationsstrukturen så på den måde har vi jo lige været et forløb igennem hvor der lå en rapport godt nok ikke fra

den her globaliseringsrapport som dannede grundlag for en ny struktur

igennem også på basis af viden men jeg

være rigtig og jeg synes det er fint at man sådan hvert tiende år

det forkromede overblik jeg mener bare ikke at

lige nu hvor vi står og har brug for

at at indrette vores struktur

at der er nogle der serverer det forkromede overblik for os over alle de forskellige politikområder perspektiverne

dem udviklingstendenserne og så videre

jo et kæmpe arbejde og vi ved også fra tidligere kommissionsarbejder

begge er ordførere havde vi en forsvarskommission for ikke særlig mange år siden

det allerede foreslået at lave en ny forsvarskommission fordi virkeligheden langt hen ad

at vi måske er på vej ind i en ny kold krig eller er vi måske allerede i gang med en ny kold krig mellem øst og vest

kom til at tænke på det forleden dag da de konservative foreslog en ny kanon

de mente det var vigtigt at alle folkeskoleelever lærte om om muhammedtegningerne

set enig i altså det kan man jo ikke undgå hvis man vil have en ordentlig uddannelse så må

set imod de der kanonforslag om at man skal tvinge skoleelever til hvad som helst det kan lærerne ofte tage bedre stilling til end

har været det mest skelsættende i dansk udenrigspolitik i dansk sikkerhedspolitik og det der har forandret situationen for danmark er jo ikke tegningerne det er vores krigsdeltagelse det er jo det at vi gik med i afghanistan

vi gik med i irakkrigen

i irak igen nu her det er den forandring der er den allerstørste der er sket for danmarks vedkommende i hvordan man opfatter danmark ude i verden

ikke nogle tegninger som mere eller mindre

forsvarspolitik

alt for lille rolle i begrundelsen for at

have en udenrigskommission jeg slog lige op står ordet forsvar overhovedet i beslutningsforslaget

der kommer kun forsvarets efterretningstjeneste frem

sagt på en anden måde er det at vi i den grad har

til fordel for danmarks

sikkerhedspolitiske situation er det til fordel for udviklingen i verden at vi har meldt os i det kor hvor det er nemmere at snakke om våben end det er at snakke om andre måder

være meget mere fremtrædende i de her vurderinger i stedet for konfliktoptrapning som danmark jo desværre

konflikten i mellemøsten

vi har den uløste konflikt mellem israel og palæstina kunne danmark gøre noget mere for at løse den konflikt var det måske den allerbedste

en mærkevare for danmark at vi var ude i verden og hjælpe fattige folk med at udvikle deres økonomi

livsbetingelser er jo ikke længere

få en vurdering af om den aktivistiske udenrigspolitik er den er den rigtige om ikke vi skal have en anden

der fastlægger danmarks sikkerhedspolitik i en lang periode

stort stort milliardbeløb på at beslutte nye jagerfly det vil jo være bestemmende for danmarks sikkerhedspolitiske ageren for jagerfly har kun et formål og det er at kunne deltage i i krigsoperationer i bombninger i fremmede lande hvis vi bare snakker om at vi skal have territorial beskyttelse så kan f seksten flyene og det ved herre holger k nielsen godt for det diskuterede vi i forsvarskommissionen

virkeligheden levetidsforlænges i en meget lang periode

op når der kommer en russer forbi og det synes jeg man skal gøre hvis nogen skulle

er droner nok løsningen ikke dyre jagerfly

den forbindelse er det jo interessant at boeing har lagt et center for forskning i droner og udvikling af droner i danmark blandt andet med det formål at kunne lave overvågning i de arktiske egne det er da en fremragende løsning i stedet for at spilde milliarderne på nye bombefly så

skal være en stormagt en mellemmagt eller en småstat vi har jo

set prøvet det hele men tiderne ændrer sig og grænserne imellem udenrigspolitik sikkerhedspolitik og udviklingspolitik flytter sig også hele tiden

at vi i danmark hele tiden må tilpasse os den udvikling spørgsmålet er bare om det er ambitiøst nok at vi tilpasser os

en lille stat og hvis vi kun hele tiden vil tilpasse os

vi ingen rolle at spille i det store internationale samfund jeg har derfor hver eneste gang vi har fået en ny udenrigsminister og hver eneste gang vi har fået en ny udviklingsminister og det er jo sket nogle gange siden to tusind og elleve altid i de indledende samtaler foreslået

på baggrund af en grundig drøftelse på tværs af folketinget fik udarbejdet en udenrigspolitisk strategi for danmark en strategi

i de næste ti til femten tyve år det siger sig selv at det ikke kan lade sig gøre men en strategi udstikker en retning og en strategi udtrykker en prioritering

i vores udenrigspolitik i de kommende år hvor verden ændrer sig så kraftigt

lavede faktisk en udviklingspolitisk strategi som vi formåede at nå til enighed om på tværs af de politiske partier og de politiske blokke i folketinget

og det var noget som jeg tror kan blive et pejlepunkt også selv om der forhåbentlig kommer et regeringsskifte inden så længe

den tidligere udenrigsminister fra sf så

nedsætte nogle analysearbejder i de forskellige ministerier og venstres ordfører foreslår at vi måske alternativt laver en beretning fordi vi ganske rigtigt jo står lige foran et valg

mest tilbøjelig til at sige lad os lave beretningen og så træde vande til

vi har fået et valg og når jeg er tøvende over for kommission og analyser

er en dårlig idé at handle på baggrund af viden men jeg savner simpelt hen politisk lederskab på den udenrigspolitiske front

som prøver at udstikke politiske pejlepunkter

fra relevante ministerier fra relevante forskere fra andre relevante organisationer og institutioner som kan sikre at det politiske valg der træffes faktisk bliver truffet på et ordentligt og oplyst

og derfor er tiden nok ikke lige til at vi skal sætte det store i gang

for at vi får lavet en fælles udenrigspolitisk strategi for vi står jo heldigvis på trods af de forskelle der måtte være nogenlunde skulder ved skulder en strategi som peger længere ud og en strategi som nøje definerer hvordan vi som lille samfund kan spille en klog rolle derude jeg tror på vi kan spille en klog rolle

er behov for at vi reformerer og reviderer på en række punkter

om nogle år nogle steder etablerer nordiske ambassader

fn sf har sikkert også brug for en reformproces men

tanker her og det kunne være en rigtig fin rolle

de traditionelle skel der har været imellem udenrigspolitik udviklingspolitik og sikkerhedspolitik og det kunne være utrolig spændende at få sat gang i sådan et arbejde

når valget er afholdt og så sørge for at sikre at det bliver under et politisk lederskab

som tager ledelsen i det her arbejde vi skal have men vil fru mette bock ikke medgive at der bør være sådan en vis vekselvirkning dialektik kaldte man det i gamle dage mellem eksperter

vi skal kunne reagere på baggrund af viden og den viden vi så kan få skal ikke

meget velegnet sted

netop et sted hvor man har

hvor man har forskellige interesser der

så må sige stille og roligt kan diskutere sig frem til

og på baggrund af det der bliver skitseret i sådan et politisk kommissorium

er for eksperter hvad det er for institutioner og organisationer vi har brug

input fra men jeg ønsker altså at det skal være en politisk ledet proces og ikke at man siger at nu nedsætter vi en kommission og så

frie tøjler i et eller andet forløb og så kommer vi

ind igen så processen kan jo gennemføres på mange forskellige måder og jeg bemærkede godt

bemærkninger om at der kan sidde både politikere og embedsmænd i sådan en kommission så det ved jeg godt

men det er afgørende for mig at det altså bliver en politisk ledet proces

hvor man kan diskutere frit og fordomsfrit med hinanden men også gerne efter min mening med input udefra

udenrigspolitiske miljø med i en debat det har vi desværre ikke helt så meget af her i danmark som man har i andre lande for eksempel norge og sverige men vi kunne få

være en fantastisk styrkelse af vores egen udenrigspolitik vores

egen placering internationalt hvis vi fik

så må sige den diskussion op på et lidt højere niveau end den er i øjeblikket

sådan kommission ville kunne hjælpe med

afgørende for mig er at der er tale om et politisk lederskab som er tydeligt

det ikke er en kommission som skal arbejde i årevis altså at det her arbejde kommer til at være inden for en velafgrænset tidsramme

vi ikke skal træde vande nu i flere år

er rigtig rigtig vigtigt når vi kigger på hvad hvad det er for en situation der gør sig gældende

i det internationale samfund for øjeblikket så vi er sådan set åbne fra liberal alliances side men anbefaler som sagt at

til at ende der hvor de fleste andre om ikke alle også er endt vil

det er måske ikke lige her og nu og lige præcis på den måde det skal ske

uddybe vi lever jo

enorme forandringer i det udenrigspolitiske billede i de seneste år både i vores nærområder og ude i verden

har vi set store forandringer ikke mindst den sikkerhedspolitiske situation har jo ændret sig

der er situationen i mellemøsten der udvikler sig voldsomt der sker også ting i afrika som vi næsten glemmer på grund af det der sker tættere på os så der er ingen tvivl om at de enorme forandringer som også sker lige her og nu mens vi diskuterer og som kommer til at ske i de kommende år vil kræve at vi forholder os analytisk til tingene og det vil kræve at vi lægger en

globaliseringen som sådan kræver jo også en styrket udenrigstjeneste

men også til at styrke dansk tilstedeværelse rundtomkring i verden ikke mindst i vækstområderne

og midt i alt det er der selvfølgelig behov for en meget strategisk udenrigspolitisk tilgang til netop forandringerne udfordringerne og også mulighederne der jo opstår i forbindelse med

vi sikrer danmarks frihed danmarks selvstændighed og danskernes velstand men også at vi arbejder for at styrke demokrati menneskerettigheder og en bæredygtig økonomisk udvikling i udviklingslandene

men at formidle det i en strategi kræver selvfølgelig et analytisk velfunderet grundlag

skal den jo være så evidensbaseret som overhovedet muligt

og der er det så at jeg også vil sætte spørgsmålstegn ved om det er det rigtige tidspunkt og den rigtige måde at at gøre det på sådan som beslutningsforslaget lægger op til

man må jo blandt andet tage i betragtning at med de enorme forandringer der finder sted som ikke er slut som fortsætter med stor intensitet lige her og nu og i de kommende år ingen tvivl om det vil et stort forkromet kommissionsarbejde der varer lang tid jo være forældet inden rapporten når at komme i trykken og ligge på bordet

så det skal altså være en anderledes tilgang til det hvis man vil lave analyser der skal underbygge evidensen i en strategi

må der altså være en anden tilgang til det end sådan et meget stort forkromet kommissionsarbejde som blot bliver forældet meget hurtigt der er løbende behov for analyser og for

strategi vi skal ikke tro sådan som jeg synes at der står i beslutningsforslaget at hvis vi først

strategi så er det en strategi som vi så kan følge igennem de næste mange år vi kommer til uanset hvilken strategi vi laver

at udvikle strategien løbende fordi forandringerne sker så hurtigt som de gør

winston churchill som jo har sagt mange kloge ting

strategi baseret på et kommissionsarbejde jeg synes også at man skal tage med i betragtningerne at det jo er regeringen der fører udenrigspolitik det er ikke folketinget der fører udenrigspolitik derfor vil det naturlige jo være at det er en regering der tager initiativ til sådan et analysearbejde eller kommissionsarbejde eller hvad det skal være selvfølgelig inddrager folketingets partier i dialogen om det men afsættet må være

regeringen som fører udenrigspolitikken ikke folketinget jeg synes ikke det er folketinget der i detaljer skal tilrettelægge et kommissionsarbejde det må være regeringens tilgang

det der bærer initiativet så forståelse og enighed

der står meget rigtigt også i bemærkningerne til forslaget men

lille land der hedder danmark historikeren søren mørch

jo alligevel har været i stand til at opbygge en

selv hvorfor skal vi overhovedet have en udenrigspolitik

og hvorfor skal vi bruge så mange penge som vi faktisk gør på at føre udenrigspolitik hvorfor skal vi have ambassader i mange forskellige lande hvorfor bruger vi ressourcer på alt det arbejde

er nødt til at forholde os til hele tiden

er vigtigt at vi så også hele tiden er i stand til at rationalisere

med de ressourcer vi har

rundtomkring i verden det er jo rigtigt nok

er gjort med et kommissionsarbejde

i betragtning af de meget meget store forandringer vi har oplevet specielt det sidste år

om et skelsættende år og jeg er fuldstændig enig hvor

i rusland hvordan kan vi håndtere

som ændrer sig ved vi nok om hvad det er der driver

dele af europa i høj grad på grund af den af den russiske politik

hvor de grænser der blev

er i opløsning vi får måske et helt nyt mellemøsten som vi slet ikke kender det i dag måske

men i hvert fald anderledes end det vi har kendt indtil nu den den nye fordeling af magten i verden hvor usa udfordres mange forskellige steder fra af nye magtcentre der kommer

arktiske spørgsmål hvor klimaforandringer jo indvirker på dansk

sikkerhedspolitik og dansk udenrigspolitik og i det hele taget

enorme udfordringer der okay vi er

vide meget om det men jeg synes faktisk at det er rigtigt som nogle har sagt i

søren pind både i dag og tidligere

agerer reaktivt og i høj grad efter ønsker fra usa

hvor vi jo var hurtige her i folketinget med at træffe beslutning om at sende f seksten fly til libyen

hvor vi var meget stolte af at vi var de første der gjorde det

efter at vi havde hastebehandlet det forslag her i folketingssalen

som jeg husker det men der kunne man jo godt

hvad alternativet er har vi styr på

gaddafi måske er væltet

haft en lidt mere grundig diskussion af hvad

faldgruber der er og burde det ikke

i en større strategisk kontekst sammenhæng hvor

hvor vi bruger de forskellige ressourcer én ting er at vi jo bruger

have brugt andre instrumenter

udviklingsbistand humanitær bistand

at vi har en rolle at spille i verden at vi gennem de alliancer vi har kan gøre en forskel at vi har nogle værdier vi også kan gøre en en forskel med og den analyse

skal vi have der kom et udmærket visionspapir

er brug for at vi graver lidt dybere

kunne grave lidt dybere end tilfældet har været og i forlængelse af det

ting foregår internt i regeringen jeg

af statens udgifter den nødvendige prioritering

helt enig i men derfor kan vi jo godt tage en lidt mere overordnet diskussion er det en klog politik

økonomiske nedskæringer som faktisk

der faktisk er problemer med at fastholde folk fordi det

ganske belastende at skulle rejse ud

hjem igen og ud i måske kortsigtet periode

for halvtreds år siden men det er langt langt vanskeligere i dag og derfor er der også et rekrutteringsproblem

at det her område betyder noget

ansvarlige økonomiske rammer som enhver regering må lægge

pind sagde at man ligesom sætter det her ud på et sidespor

meget god grund til at vi får en meget meget offentlig diskussion om hvad

skal vi føre hvilke ressourcer skal vi bruge

det hvilke prioriteringer skal vi anlægge

og som jeg har sagt tidligere

jeg at en kommission er meget velegnet til det

der har spurgt til hvorfor lige nu det er et dårligt tidspunkt

man foreslår det her vil man kunne bruge det argument

man nødt til ligesom at beslutte om man vil det her eller ej

sammenhæng vil det her være tidskrævende nej ikke nødvendigvis

selv i forsvarskommissionen og det var et meget frugtbart arbejde

der varede i cirka et år og så blev der brugt et par måneder

skrive rapporten færdig det det fungerede fint synes jeg og det her er jo ikke en evighedskommission og det skal det

kan faktisk godt gøres ganske effektivt og også relativt hurtigt

af det vil være særdeles frugtbart

også mange år fremover

fastlægge en meget mere overordnet strategisk tilgang til

vi vil i vores dejlige

at det bliver den økonomiske prioritering som bliver udgangspunktet for den øvrige politiske diskussion

en af grundene til at jeg godt vil have nedsat en kommission så vi kan få en bredt funderet analyse

det her ikke bare bliver et spørgsmål om hvordan man prioriterer de forskellige ministerier imellem og

grundig analyse så vi på grundig vis kan diskutere

hvordan vi får de økonomiske ressourcer til at gå op i den sammenhæng

hvad vil vi med dansk udenrigspolitik og det tror jeg da kan blive et meget væsentligt bidrag til at undgå det som pind så fuldstændig rigtigt

sat halvfjerds million kroner af der skylder man måske i ædruelighedens tegn at at venstre samtidig foreslår at beskære ulandsbistanden

betydelig større end de halvfjerds

jeg i hvert fald også opfatter dansk udviklingsbistand

udenrigspolitik

noget vi bryster os af mere det må jeg sige jeg er

strategiarbejde med en rettighedsbaseret ulandsbistand men også en ulandsbistand

at dreje over i retning af en verden der er mere kompleks forstået på den måde at mange af verdens fattigste mennesker befinder sig i mellemindkomstlande som vi normalt ikke giver ulandsbistand til man kan illustrere det ved at sige der er flere fattige mennesker

politikudviklingen i nogle af de her lande det er derfor vi har lanceret et ret stort nyt myndighedssamarbejde

forære vores regulering og samfundsmodel

både socialt miljømæssigt udenrigspolitisk

i vores udviklingspolitik og det er gjort

at vores ulandsbistand både multilateralt og bilateralt står stærkere end den nogen sinde gjort når man kigger på de resultater og de fantastiske indsatser der bliver lavet mette bock nævner

der sker ændringer i verden og i vores udenrigspolitik og det er rigtigt at de sidste ti år har budt på mange ændringer jeg er

til min sidste bemærkning for jeg er

en slags appetitvækker til den diskussion vi kan få når den sikkerhedspolitiske analyse foreligger

i den danske offentlighed og også i vores

det man kunne kalde de militære bidrag det er

at påpege flere gange

i og jeg fornemmer egentlig at der er ved at være en stigende konsensus i alle dele af folketinget af at de militære indsatser aldrig kan stå alene

aldrig nok til at vinde freden bagefter og derfor har vi

med at det skulle være en leflen for usa

billede af anders fogh rasmussen og george bush

det første afhænger det jo enormt meget af hvem der sidder ved magten de forskellige steder og jeg synes at den udenrigspolitik

obama og john kerry i øjeblikket forsøger at føre i forhold til irak

og den er bygget på flere søjler

kronisk strategisk dansk udenrigspolitik

har et godt forhold både til washington og til

godt forhold til tyskerne og resten af eu og omvendt

placering som det eneste nordiske land der både er med i eu og nato rigtig meget værd

simple floskler om at nu er vi bare følgagtige i forhold til

område være deltager i fns fredsbevarende operationer

i verden

mere kendt for at være et land der går i krig gik i krig i irak med katastrofale følger gik i krig i afghanistan som også er endt rigtig skidt gik i krig i libyen som også er endt rigtig skidt

det er det som mange mennesker

er krigsførende sammen med usa i stedet for at vi lægger vægt på for eksempel fn fredsbevarende operationer konfliktløsning og udviklingsarbejde

helt tilstrækkeligt i det beslutningsforslag som vi ellers støtter

skal prøve at give en begrundelse for hvorfor

diverse multilaterale organisationer der arbejder for fred og stabilitet og forsoning og fattigdomsbekæmpelse

år er der blevet udnævnt adskillige danskere christian friis bach ellen margrethe løj i sydsudan sidst har vi fået en generalmajor til mali alt sammen anerkendelse af de forskellige menneskers personlige kapacitet selvfølgelig først og fremmest men også en anerkendelse af danmarks utrolige fokus og langvarige stabile bidrag

er et nulsumsspil hvor det ene altid sker

skal til at investere et kæmpemæssigt milliardbeløb i jagerfly der kun

til en mission nemlig at

deltage i nye krige i nye bombetogter der synes jeg måske det var en god idé at man

erfaringerne fra det vi har været igennem

fortsættelse af den linje eller en fornyelse og en ændring af linjen

set at jeg anerkender at militære bidrag kan være nødvendige og at danmark også i de sammenhænge kan stille

et meget værdifuldt bidrag men jeg synes at det er utrolig vigtigt at få gjort op med at det er det vigtigste og eneste

de andre indsatser de diplomatiske de humanitære og så videre

giver flest ressourcer af de europæiske lande det sted norge har en kæmpehøj profil omkring hele flytningearbejdet omkring det humanitære i jordan danmark er

ved at komme godt med men er jo ikke nær så meget med som eksempelvis norge er omvendt på det militære område står vi

der er det europæiske land som i

til befolkningstal stiller med

er i høj grad dem der bærer den militære del af det her vi har støttet den militære indsats i irak

om det er den rigtige prioritering at gøre det

ikke korrekt at det

på baggrund af en henvendelse fra usa at vi gjorde det

vi så været i irak i dag det er usa der ligesom

de der aktiviteter om man så må sige

eller skal vi have lov til at sige nej det gør vi ikke i den her sammenhæng vi vil godt noget andet i stedet for

usa tog det ansvar på sig i dette eksempel i irak hvor isil hærgede og meget hurtigt vandt frem

ikke det samme som at vi altid skal gøre hvad usa siger og det gør vi sandelig heller ikke

synes jeg er med i beslutningsprocesserne mange flere steder end vores størrelse egentlig berettiger til

det er de også på det humanitære område

andre steder i verden hvor danmark er de førende på det humanitære

syrien laver de danske nødhjælpsorganisationer et fantastisk stykke arbejde og det skal danmark

i virkeligheden tror jeg at noget af det som danmark er

kombinationen af de militære indsatser som jeg desværre ser som uundgåelige en gang imellem og de blødere indsatser altså

kan blive destruktive for efterfølgende fredsprocesser og humanitære indsatser den mangespektrede indsats det

et mere solidt grundlag at tage den diskussion på end vi har i øjeblikket hvor det hele

ofte er meget kortsigtet meget ad hoc

måde som vi træffer beslutninger på men jeg deler fuldstændig ministerens analyse af hvordan den bredspektrede indsats

et valg vi selv skal træffe for det er det jo og det er vigtigt vigtigt udgangspunkt det er nu et valg vi selv træffer i det her land

at der er så meget desto mere grund til at vi får et mere grundigt arbejde op at stå men jeg er også tilfreds med at vi

en beretning skrevet efter den her debat så vi kan komme videre efter det folketingsvalg der jo kommer

det synes

indsatser med derfor må man også sige at den har haft en begrænset succes

som nogle gør nok er for let at trække direkte paralleller eller årsagssammenhænge mellem indsatsen i irak og syrien i den forstand at godt nok efterlod

der var engageret i irak irak på et tidspunkt hvor irak

sig ikke var klar til at tage over selv og af baggrundene for det vi oplever i øjeblikket men

klare politiske forskelle der er at kunne finde sammen fordi vi ved at hvis ikke vi er i stand til at tale med én stemme så har vi nogen stemme i den verden der buldrer løs udenfor os og jeg ser hele den debat der har været i dag

i rigtig god tråd med traditionen for at tale med klar og høj stemme omkring ens synspunkter

rigtig godt og jeg tror ikke jeg overrasker nogen ved allerede nu at afsløre at venstre har tænkt sig at stemme for

i forbindelse med de seneste valg har der vist sig nogle uhensigtsmæssigheder ved den nuværende valglovgivning og det har så givet anledning til at vi sammen med regeringen og de øvrige politiske partier i folketinget har indgået en politisk aftale om at modernisere

dette lovforslag udmønter så denne aftale lovforslagets elementer kan deles i to kategorier den ene kategori vedrører hensynet til vælgere og de såkaldte stillere og indeholder

det betyder jo at flere vil få muligheden for at stemme inden de møder på arbejde

den måde kan vi forhåbentlig også afhjælpe problemet med de lange køer om aftenen på valgstederne

brevstemme tre måneder før valget men man har først det fulde overblik over hvilke partier

op til valget langt senere nemlig fire uger før valgdagen derfor vil tidspunktet for hvornår man kan begynde at brevstemme og tidspunktet for hvornår kandidatlisterne er godkendt og

fremover være sammenfaldende det betyder jo så også at navnene på de enkelte kandidater er kendt

brevstemmer der vil være personlige stemmer

oplysninger om hvilke kandidater og kandidatlister der stiller

til valgene skal ikke kunne gøres offentligt tilgængelige via aktindsigt før kandidatlisterne er godkendt og offentliggjort

stillerlister til kommunale og regionale valg og til folketingskandidater uden for partierne

ikke længere skal være offentligt tilgængelige af hensyn til at beskytte stillernes politiske overbevisning mod offentliggørelse den anden kategori af lovforslaget letter så de administrative byrder for kommuner og partier og indeholder følgende tiltag sidste frist for at

brevstemme her i landet fremrykkes med en dag til tre hverdage inklusive lørdag før valgdagen for alle valgtyper valgbestyrelsens formand kan fremover afvise at modtage kandidatlister til kommunal og regionalvalg der åbenbart ikke opfylder de formelle krav

foreslås afskaffet reglen har ikke nogen betydning i praksis heldigvis er det sådan at der ikke er nogen der bliver tvunget til at stille op vi er ganske mange der gør det helt

er det ikke længere nødvendigt for kandidatlister der allerede er valgt ind i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet

samle stillere igen for at kunne stille op til næste

for nogen tid siden vi behandlede det her i salen den sekstende maj to tusind og tretten og dengang

talte om at der ville være en urimelig forskelsbehandling mellem nye partier og gamle partier og jeg ved ikke hvad derfor glæder det selvfølgelig venstre at regeringen nu har skiftet

derfor i dag mener noget andet end man gjorde den sekstende maj to og tretten det er glædeligt hvad der ikke er så glædeligt er den automatreaktion der desværre er i folketinget

sikkert også når regeringen har en anden farve det er egentlig lidt ærgerligt at vi ikke er bedre til at tage en fordomsfri debat om indholdet af de beslutningsforslag der fremsættes det kunne jo godt være at der kom noget fornuftigt en gang imellem selv om det

for lovforslaget der er tale om fornuftige ændringer af valglovgivningen

de øvrige partier i folketinget indgået en aftale som

vi nu udmønter med det her lovforslag formålet

ret nobelt nemlig at skabe de bedste vilkår når der afholdes valg både

som oplever et stort administrativt pres på selve valgdagen lovforslaget handler i bund og grund om at justere og tilpasse rammerne for valget så det bliver nemmere at stemme og mindre besværligt for kommunerne at administrere

ved lovforslaget for det første bliver det lettere at stemme

blive lettere for os alle sammen at komme ned og stemme og med lovforslaget vil afstemningsstederne allerede åbne klokken

det giver mulighed for at stemme inden man tager på arbejde

vil der være mulighed for at komme ned i gymnastiksalen og stemme bagefter det bliver også lettere at stemme når man har fået fri fra arbejde for når borgerne kan stemme på flere tidspunkter i døgnet betyder det også at

og de kødannelser som vi ser mellem klokken

om aftenen det næste fordel handler om stemmespild for forslaget tager også højde for

ikke er muligt at vide om man kan stemme på dem

anmodning om om aktindsigt offentliggør en ikkegodkendt kandidatliste og det er med til at vildlede borgere som ønsker at brevstemme for hvis borgerne stemmer på en ikkegodkendt kandidat

vil deres stemme jo være ugyldig så for at sikre at de opstillede kandidater bliver ligestillet og at borgerne undgår at deres stemme bliver spildt ja så harmonerer

og fristen for tidligste brevstemmeafgivning på den måde er reglerne helt klare for vælgerne når de skal stemme og

stemmespild samtidig bliver kandidaterne ligestillet i forhold til brevstemning

at vi på en række områder letter det administrative arbejde for kommunerne og partierne partier og lister som er valgt ind i kommunalbestyrelsen bliver med den her aftale og det her lovforslag fritaget for kravet om indsamling af stillerunderskrifter ligesom det bliver lettere at anmelde valgforbund

de sidste dage af brevstemmeperioden et enormt tryk som følge af det voksende antal brevstemmer vi ser derfor fremrykker vi nu fristen for

mindske antallet af brevstemmer der først når frem på selve valgdagen væsentligt det vil altså lette kommunens opgave med at afhente brevstemmerne uden for åbningstid om morgenen inden valghandlingen starter og så efterfølgende få dem sorteret

som jan e jørgensen tidligere har været inde på på et ønske fra

nogle af de andre partier og det har vi taget med i aftalen og håber selvfølgelig også at det kan lande fornuftigt ude i i kommunerne det ændrer ikke ved at der er nogle ting man skal være opmærksom på når man indfører det her krav nemlig om der er identitet som det hedder imellem den opstillede og indvalgte liste i kommunalbestyrelsen og så den nye der ønsker at opstille uden

har jo i forbindelse med alle de valg der har været i danmark haft en tradition for

de valg der har været partierne evaluerer på baggrund af valgresultaterne om de synes det gik godt

men den anden er hvordan de rent praktiske ting

er blev gennemført har der været mange klagesager der er blevet behandlet i de enkelte valgudvalg

god skik og efter den lovgivning

ændret nogle af de steder hvor der er nogle uhensigtsmæssigheder i den gældende valglov og nogle af de her otte forskellige delelementer er måske nogle relativt små præciseringer men alt i alt er de i hvert fald med til at sidestille valghandlingen så den bliver gennemført

baggrund vi har for at gennemføre valgene hvad enten det er i kommuner

folketinget eller eu der er ordførere før mig der har redegjort for de enkelte elementer og jeg skal undlade at fortælle om alle otte fortræffeligheder men jeg vil da gerne nævne det

vi har jo syntes at det var lidt omsonst at man bad allerede indvalgte kandidater om at skulle ud og

velment tanke men den ville ikke have

nogle år efter og det er vi selvfølgelig glade for

man ikke kan bruge det i forhold til hvem der er stillere for de enkelte partilister

har ønsket ved flere lejligheder ved valget i nitten

fået fingrene i stillerlisterne for dansk folkeparti i en række kommuner

hjemmelavede plakater som man hang op rundtomkring i byen og så skrev man

fæle mennesker der er stillere for dansk folkeparti det var selvfølgelig en fuldstændig absurd situation og det er også mange år siden det ved jeg godt men alligevel

ganske fornuftigt at vi nu får sikret en ordentlig

tilgang til det med at det at være stiller for et parti

grad af anonymitet som der er mulighed

en rigtig god aftale vi har fået her vi har fået rigtig mange af de små udfordringer op til fornyet behandling og vi har fået præciseret nogle uhensigtsmæssigheder i den gældende valglov og samlet set er det her i hvert fald til gavn for det danske folkestyre dansk folkeparti kan selvfølgelig støtte

bliver lagt en klausul på at de

offentlighedsloven hvilket jo i praksis vil sige at det ikke vil være muligt at få aktindsigt i stillerlister fremover det andet spørgsmål er jo det her som har været diskuteret af de foregående talere

ophævelse af pligten til at komme med stillere hvis man i forvejen sidder

eller kommunalbestyrelsen

om offentliggørelse eller rettere sagt det modsatte

er der ligesom to hensyn vi vi har skullet forholde os til her det ene er et

grundlæggende hensyn om fuld åbenhed

valghandlingen og det andet er hensynet til borgernes ret til ikke at få eksponeret deres

vi har efter grundig overvejelse og besvarelse af adskillige spørgsmål

meget godt med den holdning vi selv har lagt for dagen da vi skulle gå

elektroniske stillerlister ved valg til folketing hvor enhedslisten jo

for at sikre at vi fik en ordentlig beskyttelse af de oplysninger som borgerne afgav i den forbindelse så på den måde synes vi at

der er bragt sammenhæng i vores synspunkt det kniber så lidt mere hvad angår det andet spørgsmål om om at

ikke behøver at komme med en ny stillerliste

der har jeg selv personligt da dansk folkepartis forslag tror jeg det var blev behandlet her i salen

skal være en ligestilling mellem nye og gamle partier hvis man kan sige det på den måde jeg blev så senere belært

af mere erfarne kammerater herunder fru pernille vigsø bagge der

rækker jo ikke så langt tilbage

havde støttet et sådant forslag så jeg måtte jo lige diskutere det lidt i gruppen igen

så der skulle vi jo have bragt sammenhæng i tingene så konklusionen på det blev at vi godt

i princippet har den samme regel nemlig at der skal partier som sidder der i forvejen ikke ud og bevise deres værd over for vælgerne så det fandt også en god mindelig og sammenhængende løsning for vores vedkommende

den debat der har været at når man hører de indlæg der har været især fra venstre og dansk folkeparti

få indtrykket af at nu er vi i gang med noget der ligner en grundlæggende samfundsforandring ja måske ligefrem en revolution

de udmærkede småændringer vi foretager her

ikke får noget mærkbart resultat på det som vel egentlig var det vigtigste nemlig at få valgdeltagelsen endnu højere

men det er nogle udmærkede fine ændringer af nogle bureaukratiske ting og så må vi jo håbe på

situationen omkring valghandlingen så det også smitter af på vælgerne og de får mere lyst

spids i sine bemærkninger om at venstre overhovedet

mene noget andet end den tidligere venstreminister herre

man var på samme side som herre simon kollerup når man skulle fortælle om alle de problemer der ville opstå og den

argumentet om at folketingspartier jo heller ikke skal ud at samle stillere

finn sørensen ikke lyttede lyttede efter på det tidspunkt det kan

lært noget og vil herre finn sørensen fremover måske kigge lidt mere fordomsfrit på beslutningsforslag der kommer fra

jeg da ked af én insinuation der ligger i spørgsmålet nemlig at det skulle være fordi det var dansk folkeparti der

det synes jeg ikke er rimeligt og hvis man går tilbage og kigger på ordførerdebatten

i den debat så det synes jeg er ufint også i betragtning af at

indimellem støtter beslutningsforslag som kommer fra dansk folkeparti jeg kan da i hvert fald huske et forslag

vi ikke havde nogen problemer så vi prøver at forholde os sagligt til indholdet det jeg har lært af det her er

i en sådan sag og så lige drøfte det med mere erfarne kammerater inden man buser ud

og så vil lovforslaget udvide åbningstiden

inden de møder på arbejde hvis de ikke er nogle af dem der har en forholdsvis tidlig mødetid

klokken otte eller klokken syv men de får så også typisk tidligere fri og så kan de nå at stemme når de kommer hjem

udvider åbningstiden på

fra klokken otte om morgenen altså en time ekstra hvis der afholdes en hverdag det kan vi også kun bakke op om den sidste dag der kan brevstemmes er der en fast åbningstid over hele landet

det kan vi også bakke op om vigtigst af alt synes jeg i det her lovforslag er

kommunalbestyrelse eller i et regionsråd

gå ud og skaffe stillerunderskrifter det har været fuldstændig urimeligt

vi støttede op om at når man én gang er valgt

burde det ikke være nødvendigt at man igen gik ud og beviste at der er folk nok der støtter en

det sker på baggrund af evalueringen af kommunal og regionalvalget i to tusind og tretten og erfaringerne fra europaparlamentsvalget og folkeafstemningen som vi havde sidste år der har vist at der er behov for nogle justeringer af den måde vi afvikler valg på med lovforslaget gennemfører vi ændringer som tilgodeser vælgere og stillere men også gør tingene lettere for de opstillede kandidatlister og for de kommuner der administrerer valgene det er ændringer som bidrager til en mere hensigtsmæssig afvikling af de fremtidige valg og folkeafstemninger og som dermed også forbedrer vores demokrati skal man fremhæve en enkelt ting

vi grundlæggende nu får mulighed for at stemme allerede fra klokken otte forhåbentlig vil gøre det nemmere for mange at deltage i valgene og sikre en fortsat høj og gerne stigende valgdeltagelse

lytter selvfølgelig også til de høringssvar der er kommet og derfor vil vi under udvalgsarbejdet kigge nærmere på de småøer

har rejst bekymring i forhold til fremrykning af åbningstiden men samlet set ser

mulighed for at rekruttere unge på seksten og sytten år altså unge der endnu ikke har valgret og de skal så yde praktisk hjælp som det man kalder juniortilforordnede på afstemningsstederne ved valgene og formålet

skulle angiveligt være at man vil bidrage til den demokratiske dannelse af unge på seksten til sytten år

nu synes vi jo i venstre at de seksten til sytten årige er ganske fornuftige

gav sig udslag i skolevalget hvor venstre blev det suverænt største parti og hvor der var et markant blåt flertal så meget tyder på at de seksten til sytten årige er ganske fornuftige

om at det naturligvis er væsentligt at unge er engageret i demokratiet demokrati er ikke noget der kommer af sig selv og når vi har det skal vi huske at

det mon juniortilforordnede der er vejen til at få skabt mere demokratisk dannelse af de unge på seksten

få de unge til at løbe skrigende væk at de skulle sidde der sammen med en masse

klokken otte om morgenen skulle sidde og trække i et gardin eller hvad det nu er de får lov til

ikke sidde og uddele stemmesedler så det

var i hvert fald ikke noget der kunne få folk til at engagere sig mere

er man vil udpege som de her juniortilforordnede

det er jo de politiske partier og dermed de politiske ungdomsorganisationer som skal udpege dem

dsuere som man nu forestiller sig bliver mere demokratisk engageret end de allerede er i forvejen ved at de skal troppe op klokken syv om morgenen og være med til at være tilforordnede og i øvrigt ikke kan være til valgfest med deres

kammerater fra partiforeningerne om aftenen fordi de da skal

sidde henne på en eller anden skole altså det giver ikke meget mening og for os er det tydeligt at det reelle formål med det her lovforslag er sådan at åbne en kattelem

seksten års valgret det er seksten års valgret ind ad bagdøren og når det

kan man sige jamen se nu når de unge mennesker kan være juniortilforordnede

dem valgret der er jo en grund til at det hedder tilforordnede

systemet bygger jo på at vi har nogle vælgere som stemmer ved nogle valg og nogle af vælgerne bliver valgt

det giver ikke meget mening at en der ikke er myndig en der ikke selv har valgret skal kontrollere at en valghandling foregår

nogle man ansatte men tanken er jo at det skal være

jeg skal ikke bruge meget tid på at nævne hvorfor venstre er imod seksten års valgret for det

er trods alt ikke det som lovforslaget

vil bare lige kort nævne at det jo hænger sådan sammen

er man også valgbar og venstre mener altså ikke at man som seksten årig er klar til at

nogle unge mennesker til at lave det rent praktiske jeg har bemærket at venstres ungdom har medlemmer på helt ned til tretten fjorten år femten år som hjælper venstre med det praktiske i en valgkamp de deler pjecer ud og de sætter plakater

om at valgretsalderen bør sænkes til tretten til fjorten år at man på den måde har unge mennesker som ikke kan stemme til at hjælpe sig med det praktiske

her med at man

ikke at udlevere stemmesedler og tælle stemmesedler op

herre jan e jørgensen bliver mig svar skyldig er det at venstre bruger unge mennesker på tretten fjorten femten år i valgkampen udtryk for at venstre ønsker at

samtidig ønsker man i venstre som jeg forstår det at sænke den kriminelle lavalder til ned omkring tolv år

skal tolv årige kunne straffes for kriminalitet mens seksten årige gud forbyde det ikke

er jo masser af de her aldersgrænser som er

er der en sammenhæng mellem at man kan vælge

være tilforordnet for de tilforordnede vælgere skal kontrollere at valget forløber som det skal den der trækker gardiner for skal for eksempel påse at der ikke går to

der holder øje med at de demokratiske regler der er opsat

er derfor man har tilforordnede vælgere det er altså ikke for at stille

gå lidt i rette med det som som formanden prøver

ikke handler om sagen jeg synes det handler meget om sagen at venstre på den ene side gerne vil sænke

være med til at indføre muligheden for at være juniortilforordnet som seksten til sytten årig den skelnen forstår jeg ikke

for det må jo så betyde at antallet skal udvides og det må så også betyde at kommunerne får nogle økonomiske byrder når de nu skal ud at ansætte flere tilforordnede fordi der nu også skal aflønnes nogle juniortilforordnede foruden det samme antal tilforordnede vælgere som man havde før så må jeg da spørge hvor er dut kompensationen

så det må vel bygge på manglende tillid til de tilforordnede og valgstyrelsen hvis man tror at det her skulle være en glidebane i forhold til

de overtager men jeg har et spørgsmål hvorfor skal herre jakob engel schmidt tages ind som et sandhedsvidne

på at det skulle være ganske forkasteligt og skadeligt for de unges interesse for demokratiet

invitere dem med i den her sammenhæng det er jo ikke en pligt for unge mennesker det er for unge mennesker som interesserer sig for politik og godt kunne tænke sig

og gå lidt til hånde det er jo det det går ud på hverken mere eller

er det ved herre jakob engel schmidt ud over at han er ordførerens partifælle der gør at han er et særlig godt sandhedsvidne i den her sag så vil jeg gerne spørge ordføreren hvad bygger ordførerens sin frygt

det her skulle føre til en nedsættelse af valgretsalderen på hvor mange af de partier der støtter det her lovforslag går ind for

at vedkommende har kedet sig ved en bestemt lejlighed

også afskære andre unge mennesker der måske kunne interessere sig for det fra

få lov til at deltage i det her og det var det jeg

der går ind for en nedsættelse af valgretsalderen til seksten år nemlig enhedslisten

hvorfor er man så bange for det her når de andre partier

til allersidst vil jeg bare sige at jeg synes man har lov til at påpege at nogle ting ikke hænger sammen man vil gerne være med til at putte børn i spjældet men man vil ikke give unge mennesker en mulighed for at være med til at opleve en sådan valghandling med den positive effekt det måske kunne få for deres interesse for demokrati

jeg må skynde mig at komme med en undskyldning til min mor som altid

at trække en dag ud af kalenderen for at være

jeg mener vi har en fælles opgave i at forsøge at rekruttere bedre blandt vores medlemmer som

bliver færre og færre af for alle partiers vedkommende det er

smadderærgerligt jeg mener vi har

en fælles opgave dér men at forestille sig

at vi får nogle seksten årige og sytten årige på valgstederne som stort set ikke må gøre noget som helst altså de må trække et gardin det er vel nærmest den eneste praktiske opgave

de må beskæftige sig med hvis de vil noget som helst andet skal det være under instruktion

ikke på os som noget som helst mirakelmiddel til at få unge

at engagere sig bare den mindste smule

demokrati og folkestyre måske kan det

første skridt til seksten års valgret jeg kan ikke se andet end at der er den kobling det hedder tilforordnede vælgere tanken er at det er

stiller op til valget det er vælgere som deltager i valget og det er vælgere der kontrollerer valghandlingen og allerede derfor giver det ikke meget mening at der skal være nogle ikkevælgere

rent faktisk har et stort engagement og at de interesserer sig rigtig meget for hvad der sker i samfundet det kan vi se

vi så det også ved skolevalget hvor rigtig mange deltog og det blev en stor succes de unge vil gerne endnu tættere på politikerne de vil gerne tættere på christiansborg

en større udfordring end som så for som valgretskommissionen konkluderer selv om de unge interesserer sig for politik og samfundsforhold så virker det politiske system alligevel fremmed ekskluderende og præget af indforståethed citat slut det er et problem og det er et problem som vi kan se afspejlet i valgdeltagelsen det er nemlig et faktum at danske og nydanske unge langtfra er lige så flittige til at sætte deres kryds

nitten til ni og tyve år stemte ved kommunalvalget i to tusind og ni under tredive procent af de nitten til ni og tyve årige nydanskere var en tur i stemmeboksen det er noget som vi i

og med det her lovforslag tager vi et fornuftigt demokratisk skridt i den retning

for mig er det fuldstændig klart at det her forslag er gavnende og styrker vores demokrati

som sagt også et fælles ansvar at opretholde det det er desværre bare ikke alle som vil være med til at udvikle det og det undrer mig meget at et parti som venstre har meldt sig ud af det her lovforslag især når det også står klart at venstre som jeg nævnte i mit spørgsmål vil indføre en ny kriminel lavalder for børn og unge mellem tolv og sytten år hvorfor skal unge have kendskab til indersiden af domstolslokalerne men ikke til valglokalerne det er mig simpelt hen uforståeligt unge skal på den ene side siger venstre stå til ansvar for deres handlinger men på den anden side

venstre ikke rigtig udruste dem til at deltage i demokratiet måske er der nogle unge som nu har fået tændt for folketingets tv i mellemtiden i så fald vil jeg gerne sige til jer at når det her lovforslag træder i kraft

i glæde jer til at blive juniortilforordnede og være en del af demokratiets hjørnesten med de bemærkninger støtter

og hvordan man vil gøre det det er ikke meningen

skal vi sige voksne tilforordnede og deres arbejde

et supplement det er for at imødegå nogle af de problemstillinger om at de unge føler sig distanceret til vores demokrati

valgretskommissionen er jo jo helt bredt sammensat

er nedsat af folketinget men det er den her kommission ikke

af dansk ungdoms fællesråd fordi de blev verfet til side her i folketinget fordi de havde et forslag om at

afviste man så også i folketinget og så valgte

af valgtilforordnede på det enkelte valgsted

og jeg har meget svært ved at se at det vil blive sådan at de på valgstederne lige pludselig vil vælge

lidt fremmed for dem det er ekskluderende og

præget af en form for indforståethed

politisk og det mener jeg at det her forslag er en del af

rigtig fint at valgretskommissionen problematiserer nogle ting som vi så politisk kan reagere på

så ved jeg godt at df ikke interesserer sig voldsomt meget for det kommunale selvstyre men det er nu engang sådan

ordføreren om at forventningsafstemme jeg tror ikke

er noget der vil flytte rigtig meget derimod tror jeg

vi har fastsat som de unge hellere så

vi pillede ved men mit spørgsmål til herre simon kollerup går på

juniortilforordnet når vi i dag har meget vanskeligt ved at få om jeg så må sige rigtige voksne tilforordnede til at møde frem hvorfor tror herre simon kollerup så at de seksten til sytten årige vil stå i kø for at blive juniortilforordnede

det de skal beskæftige sig med kun er meget simple

jeg har henvist til tidligere nemlig valgretskommissionen hvor der også har været unge der har haft mulighed for at gøre sig gældende

faktisk rigtig gerne vil politik de vil gerne samfundsforhold de interesserer sig for hvordan vores demokrati fungerer men de siger jo samtidig til os via de undersøgelser som

baserer sig på at de synes det er for indforstået

er en god mulighed og jeg håber

benytte sig af den jeg håber også at der er mange kommuner som være dem der skal beslutte sig for at bruge det her der vil tage debatten lokalt og og inspirere skoleklasser og andre til

har så prøvet at diskutere valghandling

valgplakater op og spidser blyanter for hvem det er sådan set fuldstændig uden for den her diskussion det her drejer sig om valghandlingen hvordan man rent praktisk gennemfører valghandlingen som jo skal være upolitisk en valgkamp

skal det selvfølgelig være men jeg mener ikke

i danmark som ikke tager hånd om de unge det synes jeg simpelt en forkert præmis og jeg synes også det

en påstand som er lidt for meget til den gode side

fra regeringen fordi vi mener at vi er nødt til at have en parallelitet

man skal også være atten år for at kunne få kørekort til bil

at kunne stemme ved et folketingsvalg det synes vi giver god mening vi synes det er en anstændig og fair valgretsalder at have

retfærdig myndighedsalder at have til de her forskellige elementer

som har stemmeret og så nytter det

de almindelige valgtilforordnede og de skal være med til at gennemføre valget på de enkelte afstemningssteder

hvis regeringen og ministeren vil undersøge

ungekonventioner

gør det på den her måde

nu skal vi lige gøre en ekstra indsats for de unge vælgere men jeg synes også det er noget der er med til

at lave flimmer på det valgsystem som vi har i danmark jeg synes ikke det er rimeligt at vi på et valgsted skal have to forskellige slags valgstyrere nogle der har kompetencer på flere områder end andre vi synes det er vigtigt at dem der er valgstyrere på et valgsted og dem der er

selvfølgelig har de samme rettigheder og pligter det synes vi

fjorten timer og være med så giver det god mening hvis de

det mindste imod at man kører nogle kampagner for at få nogle af de unge fra gymnasier eller handelsskoler eller tekniske skoler eller

til at være med i det her

selvfølgelig være åbne

er flere skoleklasser der kommer ind i løbet af valgdagen for at se

bliver gennemført fordi man afholder valghandlingen på den samme skole det giver god mening men

god mening vi mener det er vigtigt at der er en parallelitet vi mener det er vigtigt at de

har de samme rettigheder og pligter og vi mener også at vi er nødt til at

gennemføre og være med i et valg

det modsatte og så vil det selvfølgelig efterfølgende blive en del af den debat der

den alder man skal have for at kunne stemme ved danske valg

gået sammen med de borgerlige partier om

tolv år hvorfor er der ikke nogen parallelitet der til

lov at kigge ind i et valglokale det er det ene

skulle klare gennemførslen af et valg nej det er nogle der skal ind og snuse til valghandlingen være med opleve stemningen der

erfaringer med hjemme fra hjemskolen jeg tror han sagde at det gav god mening når en skoleklasse kom ind og

et valglokale det er præcis det samme vi vil her vi vil give kommunerne mulighed for at de unge rundtom i hele landet kan komme med og være juniortilforordnede og opleve den stemning der er fordi

bliver en rigtig spændende lokalpolitisk debat jeg ved godt at df og dansk

ikke gør meget i det der med det kommunale selvstyre

få unge mennesker ind i valglokalerne ikke kun for at snuse men også for at hjælpe med nogle praktiske ting og være en del af den dag

ikke for at klare gennemførslen af et valg

enige men jeg forstår bare stadig væk ikke det der med

juniortilforordnede på seksten og sytten år

i et valglokale det var ordret det som

jamen det kan ses i mødereferatet allerede i eftermiddag skulle

at skolelærerne tager eleverne med ind og

hvordan det foregår i et valglokale de går

og så har vi selvfølgelig også forældre som

de juniortilforordnede

varetage opgaver af praktisk karakter og alene efter instruktion og under fornødent fornødent opsyn fra valgstyrere eller tilforordnede vælgere hvis ordføreren kan bekræfte det

ordføreren nok nødt til for det er det der står i lovforslaget så må ordføreren vel også indrømme at al den der snak med at de unge pludselig kan komme ind og tage nogle opgaver de ikke skal overtage osv er noget sludder kan ordføreren bekræfte at det er det lovforslaget går ud på og ikke

at dem der er juniorvalgtilforordnede og som i øvrigt skal

det må altså være sådan at vi holder fast i

skal være parallelle de skal følge hinanden det synes

sund fornuft vi synes det

snuse i

skal gå praktisk til hånde jeg citerer igen de juniortilforordnede må alene varetage opgaver af praktisk karakter og alene efter instruktion og under fornødent opsyn fra valgstyrere eller tilforordnede vælgere kan ordføreren bekræfte at det er det der er formålet med det her lovforslag

men det er altså at der er forskellige myndighedsaldre i danmark dem ønsker vi

set bare at holde fast i der synes vi at atten år

have for blandt andet at kunne stemme ved et valg

så er jeg glad for at juniortilforordnedes opgaver afgrænses til opgaver af praktisk karakter

og hjælp undervejs det er vigtigt at de juniortilforordnede ikke erstatter de voksne tilforordnede men er et supplement målet om demokratisk dannelse er afgørende sf støtter

ved valgbordene

den slags ting og det bakker vi op om

hvis der er unge mennesker som vil finde det interessant at deltage i det her så tror jeg at de kan få en oplevelse ud af det der er unge mennesker i det her land som interesserer sig for politik de melder sig ind i danmarks socialdemokratiske ungdom konservativ ungdom radikal ungdom liberal alliances ungdom og så videre og deltager i valgkampe deler pjecer ud og sætter valgplakater op og de kan også

deltage i og bidrage til selve afholdelsen af valget de kan jo ikke stemme de skal ikke stemme men bare det at være der og opleve hvordan stemningen er og gå lidt til hånde kan være en oplevelse for dem det er blevet sagt her i debatten at hvis man støtter det her lovforslag

er det fordi man har en hemmelig plan om at valgretsalderen skal sænkes til seksten år det kan jeg fuldstændig afkræfte for liberal alliances vedkommende vi ønsker ikke at sænke valgretsalderen til seksten år vi støtter det her

det synes vi ikke er hensigtsmæssigt at overlade til

nogle praktiske opgaver men det mener jeg er misforstået

betjente til at håndtere de der dagligdags opgaver de tilforordnede og valgstyrerne foretager den egentlige valghandling

er jo en kendt sag for dem der har sat sig ind i det og det

valglokale der mener jeg ikke at det er rimeligt at kunne forvente at seksten til sytten årige er inde i de regler

er jo meget meget strikse regler om

skaffe tilforordnede fordi der er nogen der siger at det er et problem

som et supplement det skal være praktiske grise men så

selvmodsigende forslag vi synes i det hele taget at det

det synes vi ikke vi synes at når man skal

demokratiets vigtigste forhold som jo

det foregår rigtigt og ordentligt

tage nogle ind og bruge den dag som er demokratiets hyldestdag og så gøre det

en eller anden lærepladsøvelse og så må vi se hvordan det går

største respekt for dem der tager del i

deltager og udfører den handling

kan man finde masser af mennesker der gerne vil tage en dag i demokratiets tjeneste og være til stede på valgstedet og medvirke til at tingene foregår

vældigt som det tilsyneladende kan hidse sindene op selv om vi godt

give kommunalbestyrelserne mulighed for at rekruttere unge seksten til sytten årige

endnu ikke har valgret til at yde praktisk hjælp på afstemningsstederne ved valg

kan lave og det er der taget højde for

er i de specielle bemærkninger på side seks hvor

stemmekasser før afstemningen starter bistand til afvikling af kødannelse på afstemningsstedet

gardiner altså tjekke at stemmerum er ledige og har fungerende skriveredskaber holde døre yde bistand til den praktiske afvikling

spidse blyanter deltage i grovsortering af stemmesedler og så videre det er altså

afgrænset fuldstændig og jeg var lidt forbløffet da jeg forstod på på venstres ordfører at

okay hvis man blev ansat til at hjælpe pedellen men ikke

være lidt uenige om her i folketingssalen men

kommunernes landsforening bakker varmt op og det er jo trods alt dem der i givet fald skal afgøre om

ungdoms fællesråd også og det er måske nok så vigtigt ikke mindst

om indførelse af funktionen juniortilforordnet ved afvikling af valg det vil gøre det muligt for seksten til sytten årige borgere i danmark at få førstehåndsindsigt i det repræsentative demokratis grundpille valget duf er af den overbevisning at en direkte og personlig erfaring med afholdelse af valgene vil styrke den demokratiske selvtillid og opbakningen til det repræsentative demokrati blandt unge seksten til sytten årige og understøtte fremtidens opbakning til demokratiet

bare er dem der deltager men også deres omgangskreds som på den måde får en forbindelse til demokratiets kronjuvel nemlig valghandlingen

i hvert fald glad for at kunne konstatere at de partier

må vi jo leve med at modtage lidt kritik her

tak til ministeren

skulle afklare betydningen af § tolv i samme lov

skal det accepteres at svin der holdes udendørs i perioder med frostvejr ikke har permanent adgang til vand om natten forudsat at dette ikke udgør et dyrevelfærdsmæssigt problem vi synes i venstre at det er positivt at der endelig findes en afklaring af betydningen af § tolv i lov om udendørs hold af svin det er en sag som har trukket ud idet nye undersøgelser flere gange har

stillingtagen til betydningen af kravet

nationalt center for fødevarer og jordbrug ved aarhus universitet er det endelig blevet muligt at lave en vurdering af udegående svins behov for adgang til vand om natten i perioder med frostvejr og det viser sig at

med frostvejr udgør det ikke et dyrevelfærdsmæssigt problem det er vigtigt at vi nu får det slået fast i lovgivningen og det er vigtigt med afklaringen af kravet

i den grad vigtigt for den økologiske produktion af svin og anden produktion af svin på friland for i praksis ville et krav om permanent adgang til vand i døgnets fire og tyve timer året rundt kunne umuliggøre produktion af svin på friland

i den korte tid jeg har været i fødevareudvalget og de to gange har vi ventet på at de undersøgelser

gennemført de har ikke kunnet gennemføres på grund af mangel på frost så det har måske været

ikke er så presserende men det kan det selvfølgelig blive vi er på ingen måder indstillet på at eksperimentere med dyrs velfærd det må ikke ske men det ligger nu godtgjort at det er muligt

natten over uden at der er rindende vand til rådighed og det er jo det der

rindende vand i nattetimerne

for en løsning der kan gøre at grisene kan få rindende vand det man så er endt ud med

at man nu forringer dyrevelfærden gevaldigt med det her lovforslag som kommer fra fødevareministeren nu siger man at fritgående

rindende vand drikkevand i nattetimerne det kommer noget bag på dansk folkeparti

den løsning man vælger

at finde en teknisk løsning som gør det muligt

kortere periode det kunne vi i

som kun går én vej og det er imod dyrevelfærd her vælger man en løsning hvor man ikke tilgodeser det som det handler om at grisene skal have adgang til drikkevand og det vi kan se

anbefaler at der i fortolkningen af reglerne fastholdes kravet om at svin skal have adgang til vand til enhver

i dansk folkeparti rigtig glade for at man har den formulering

derfor mener vi selvfølgelig også at man skal fastholde det her

på dyrevelfærd kommer med et forslag her som går i den stik modsatte retning altså at frilandsgrise ikke længere have adgang til drikkevand i nattetimerne det må vi selvfølgelig tage til

forringelse af den her art på dyrevelfærdsområdet og slet ikke i forhold til

frostvejr en meget sjælden gang

ikke kan få rindende vand om natten skal vi så bede dem om at installere meget store og dyre anlæg det kan jo gå hen og betyde at de rent faktisk ikke kan sende de her grise udenfor at de slet

jeg helst ville om jeg helst ville være udenfor

skulle vente med min tørst i tre fire timer

stå indenfor i en stald og være bundet fast eller stå i spænd så jeg synes ikke at dem som rent faktisk gør den her store indsats for dyrevelfærden

engang kan opretholde deres produktion så gør vi ikke dyrevelfærden en tjeneste så det handler jo om at sikre at der er en balance

sikre at man fortsat kan have dyr udenfor

når vi så har fået universitetets ord for

er er skadeligt for dyrenes velfærd at der er nogle timer

ikke har direkte adgang til rindende vand så synes jeg det er det rigtige at gøre så synes jeg ikke at folketinget skal gå ind og pålægge dem der rent faktisk sikrer dyrevelfærden en meget stor ekstra byrde så radikale venstre kan støtte

undvære rindende vand i tre fire timer

så andre områder hvor vi holder meget fast ved at der skal være rindende vand og hvordan kan det være at man også på den her

så de økologiske grise der ikke skal have rindende vand vi har lige haft et forslag

områder altså skade grundvandet bare man har økologiske

gående på de her arealer jeg tror faktisk at man er i gang med at gøre økologien en bjørnetjeneste med de her mange forslag der

vi fortsat vil have folk der lægger

det er da herre rené christensen og dansk folkeparti der er ligeglade med dyrevelfærden og ligeglade med økologerne hvis de vil stille så

vil betyde en installation af et stort og meget dyrt anlæg så er det herre

anmærkninger vil det så være

at bare det har virket inden for de sidste tre

fire timer som ordføreren siger så får man ingen anmærkninger

hvordan kan det være at en økologisk ko kan gå på et areal hvor der bliver gødet

dyr der er i en dyretransport det er jo da at rette bager for smed hvis man ikke kan kende forskel på de to ting det undrer mig bare at dansk folkeparti ikke synes det er vigtigt at de grise kommer ud

hvordan vi kan have

i rigtig mange svinestalde rundtomkring

der

avlet så de får rigtig rigtig mange smågrise i den henseende

med de dyrevelfærdsmæssige problemer der er i mange store

sikre at mange flere svin

ministeren til at kigge på

ude på marken som via den her pumpe kunne sikre at vandet ikke fryser til

om det kan lade sig gøre men jeg synes i hvert fald godt at vi kan

se på om der er lavteknologiske løsninger der kan sikre at vandet ikke

jeg synes også at det var en underlig kommentar der kom fra dfs ordfører som jeg

her hvor svinene eventuelt i frostvejr skal undvære vand i nogle timer at man synes at det

fair nok at sige at der potentielt

nogle timer hvor svinene ikke har adgang til vand

det at de skal stå indenfor

at vi kan sige andet end at selvfølgelig skal vi sikre

det kan man gøre for relativt få midler og så kan man sørge for at der også kan være rindende vand om natten det man siger her

er nogen krav om at der skal være rindende vand om natten

de her lavpraktiske billige løsninger i forhold til at sørge for at der kan være rindende vand om natten så vi siger bare helt stille og roligt at det undrer os at der kommer sådan et forslag nu fra en minister der skruer sig op

noget for dyrevelfærden og hvad ser vi så her

går fuldstændig den modsatte vej der er jo masser af økologer og landmænd der har frilandsgrise

end hvis alternativet er at de står indenfor i en stald

tvivl om at herre rené christensen mener det oprigtigt når han ser på hvad

det kunne have af konsekvenser at man kunne undvære vand et par timer men jeg er ikke enig med herre rené christensen i at alternativet er bedre og der tror jeg bare at vi fortolker situationen anderledes jeg

at vi sætter en stopper for at der er flere og flere grise der kommer ud

christensen kom med og andre gode ideer til

det var sådan at den daværende vk regering

at man ville indføre den tilstand hvor der skulle være adgang til rindende vand hele tiden uanset hvor meget frost der var og dengang var der lidt koldere om vinteren end der er nu så det var større udfordring det var vi dengang enige med dansk folkeparti

fordi vores opfattelse var at det ville gøre det væsentlig dyrere at producere svin ved hjælp af udendørs hold derfor ville vi smadre den produktionsform og dermed rulle et kæmpemæssigt dyrevelfærdsmæssigt fremskridt tilbage

sammen med den daværende opposition og dansk folkeparti et flertal for at presse regeringen til at acceptere at man skulle igangsætte en undersøgelse med henblik på at

den bestemmelse og lige indtil i dag har tilstanden sådan set været den som den også

når vi vedtager det her lovforslag

udenfor og de ganske få vintre hvor der stadig er frost i danmark af betydning kan de så opleve i nogle få timer ikke at have adgang til vand

set helt indstillet på at vi i udvalgsarbejdet får lavet en grundig undersøgelse af hvilke

fødevareministeren kommer og siger at det her ville være en økonomisk katastrofe for landbruget

ikke vi skal undersøge det grundigt og det medvirker jeg gerne til

den holdning dansk folkeparti har her som

jo mindre dyrevelfærdsproblemet er jo mere

er dansk folkeparti når det handler om store dyrevelfærdsproblemer som omfatter rigtig mange dyr

også rigtig dyrt at gøre noget ved det og så er man måske tilbage i jeg vil ikke sige den konstruktive resultatorienterede pragmatisme men den rene pragmatisme

at det med den resultatorienterede pragmatisme alligevel er en

bare for at herre rené christensen og hvis der

andre ikke skal være et øjeblik i tvivl enhedslisten medvirker gerne til at skabe gunstigere vilkår for økologisk produktion så vi kan fremme den omstilling vi opfatter grundlæggende økologisk produktion som bedre for natur og miljø og bedre for dyrevelfærd

økologiske produktionsform så gode muligheder som

hele tiden arbejde på at gøre den økologiske produktionsform bedre både når det handler om de klimamæssige miljømæssige påvirkninger

en udgang på det her kunne være at vi fik igangsat yderligere aktiviteter og yderligere arbejde med henblik på at sikre en løsning af det det medgiver jeg dyrevelfærdsmæssige problem

engang hvert tredje år eller hvor meget det kan blive nogle timer kan

svineproduktion men selvfølgelig er det ikke godt nok og det skal vi selvfølgelig arbejde på

ved men det betyder jo for eksempel også at når man laver finanslovsaftaler med de regeringer man nu

for at der afsættes penge også til sådanne formål og hvis jeg kan forstå dansk folkepartis udtalelser her i dag på en sådan måde at det er noget dansk folkeparti vil prioritere så vil vi jo være i den lykkelige situation at uanset hvilken regering vi får

være nogenlunde sikre på at støttepartiet der er for den regering vil arbejde videre med at den her udfordring også løses på lang sigt men her og nu tror jeg

set at det bedste man kan gøre af hensyn til dyrevelfærden er at

få dage om året hvor der ikke er rindende vand det er

haft en dialog om hvad det så er for tekniske løsninger der kan gøre

og foruroliger dansk folkeparti er jo at en minister der slår sig op på dyrevelfærd nu kommer med et forslag hvor det kun er det økonomiske der spiller ind

set løsninger som ikke har været særlig dyre som ikke har

er også dyrt i arbejdstimer og andet hvor man skal køre vand ud til til arealerne

der eventuelt kunne løse det her så man kunne fastholde den gode dyrevelfærd som ordføreren vel er enig i

kunne have krav om at der var rindende vand til dyr fire og tyve timer i døgnet hvis man også kunne gøre det inden for en økonomisk ramme som var håndterbar

det er sådan vores påstand uden at have diskuteret det at den løsning kunne vi måske

godt forestille sig at det var noget der sådan kunne komme videre og at

præcedens for at det kan dyr godt

jeg bare sige den bane vil dansk folkeparti ikke ud ad vi er superglade for at vi har fået

gennemgående sætning der var når vi taler dyrevelfærd det er nemt at have med at gøre det er nemt at kontrollere og det gør man så op med

som vi stadig væk har i sig selv er et kæmpe dyrevelfærdsmæssigt problem og det kæmpemæssige dyrevelfærdsmæssige problem skal jo ikke øges yderligere ved at de heller ikke får adgang til vand

glad for at vi har en klar tilkendegivelse fra dansk folkeparti

skulle få den idé at gå videre med den her tanke og udbrede det til andre områder

er dansk folkeparti også imod og så har vi nok også et flertal imod det også

foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde til sikring af at svinene har adgang til vand i tilstrækkelig mængde på den baggrund foreslår man altså at revisionsbestemmelsen i § atten a ophæves det lyder som rigtig sund fornuft i liberal alliance vil vi gerne give bedre rammevilkår både for konventionelle og for økologiske landmænd og derfor giver det rigtig god mening at ophæve den her bestemmelse liberal alliance kan derfor støtte forslaget og jeg skulle samtidig hilse og sige fra

de konservatives ordfører som ikke kunne være til stede i dag at det konservative folkeparti ligeledes støtter forslaget

i den måde dansk folkeparti ser på dyrevelfærd

set ikke overrasket fordi det jo er et mønster

heldigvis er afspejlet i den danske dyreværnslovgivning god dyrevelfærd handler om flere ting det handler om at dyr skal holdes fri for smerte

men det handler også om frihed til at udleve sit naturlige adfærdsmønster

vigtigt for alle dyr men det er specielt vigtigt for så intelligente dyr som svin dyr som i naturlig tilstand vil bruge firs til halvfems procent af deres vågne tid på at gå og rode i jorden er meget nysgerrige dyr derfor er det selvfølgelig en af de allerstørste dyrevelfærdsforbedringer man overhovedet kan lave når man giver en gris adgang til

udendørs og rode i jorden og så videre betyder det så at der er visse ulemper og ubehag ved at være uden for ja det kan der da være en gang imellem det bliver varmt om sommeren og koldt om vinteren og

være en økologisk gris end en konventionel gris

alligevel rette mig selv for jo det er der åbenbart der er åbenbart herre rené christensen og dansk folkeparti som med det her som jeg vil betragte som det største frontalangreb jeg har set på økologi i den tid jeg har været minister jo prøver på at undergrave økonomien

producere grise der går ude i danmark en besætning vil nemt med med et krav om at man skal sikre drikkevand fire og

timer i døgnet kunne pålægges

investeringsomkostninger på omkring en

million kroner det er klart det er et enormt beløb

betragte som lille negativ dyrevelfærdseffekt

at det slet ikke er rentabelt at have grise på den måde

har fået gennemført om løsdrift af søer i danmark som dyrenes beskyttelse har kaldt den største dyrevelfærdsforbedring i femten år og

en gris har adgang fire og tyve timer i døgnet alle døgnets

hedder når man tillægger dyr menneskelige egenskaber

ville du så hellere følge dit eget

fastspændt halvtreds procent af dit liv men altså have adgang til rent vand

set svaret er fuldstændig åbenlyst og jeg er ærlig talt chokeret og har svært ved at se det som andet end et eksempel på at dansk folkeparti bliver nødt til at køre lidt politisk plat kommer med bemærkninger som en minister der slår sig op på

en minister der slår sig op på dyrevelfærd men en minister som har gennemført nogle soleklare dyrevelfærdsmæssige forbedringer som dansk folkeparti enten har været imod eller ikke har støttet

skal stoppe gødning på § tre områder fordi

når regeringen siger det når regeringen siger

til drikkevand om natten som andre grise skal så sender man nogle forkerte signaler ministeren anerkender jo også at det er en lille negativ dyrevelfærdsindsats der sker her

en lille negativ dyrevelfærdsindsats man ruller måske ikke meget tilbage men man ruller dyrevelfærd tilbage

når herre rené christensen ikke kunne støtte den bedste dyrevelfærdsforbedring i femten år i danmark nemlig at vi sætter søerne fri så de ikke længere skal stå fastspændt halvtreds procent af tiden hvad bliver så det næste

de står fastspændt hundrede procent af deres liv bare de kan få rent vand altså

et frontalangreb på dansk økologi økologisk landsforening landbrug fødevarer alle folketingets

herre rené christensens støtter jo det her så selvfølgelig selvfølgelig er det en argumentation der er langt ude når der bliver talt om tilbageskridt i

jeg prøvede på på en nuanceret måde at redegøre for de dilemmaer der er når man når man har at gøre med med dyrevelfærd og selvfølgelig er der da nogle dilemmaer ligesom der er

nok at de fleste alligevel vil anerkende at dyrevelfærden er bedre hos en økologisk høne fordi den kan gå udenfor gå frit og så videre det er jo den slags afvejninger man må lave men hvis herre rené christensen ønsker en gris der skal stå fastspændt så meget

det er den vigtigste form for dyrevelfærd så må jeg bare konstatere

resten af folketinget stemmer ja til det

vi går baglæns i forhold til dyrevelfærden og det gør vi så med økologien som gidsel der siger vi bare

vi ønsker sådan set at have et økologimærke der er traditioner omkring og et økologimærke

også en høj dyrevelfærd også selv om det drejer sig om økologi der har ministeren en

har i hvert fald ikke den indstilling og så er det jo bare et faktum at det er rigtigt at dansk folkeparti ikke stemte decideret imod forslaget men de støttede det ikke

er jo sådan i det danske folkestyre og den måde folketinget fungerer på at hvis ikke der er flertal for et forslag

vi ikke fået vedtaget den bedste dyrevelfærdsforbedring i femten år det er da paradoksalt

går så meget op i det her hvor man i øvrigt faktuelt

umiddelbart lyder det som en naturlig og god idé og jeg har stor sympati for intentionerne i forslaget det virker dog alligevel ikke helt gennemtænkt for det første er det næppe sådan at der vil være land nok i danmark til at alle køerne vil kunne slippes fri i hvert fald ikke hvis der også skal være plads til den natur

vi har i dag for det andet spørger man erhvervet selv og beder dem lave beregninger så anslår de at det vil koste knap tredivetusind jobs fordi op mod halvfjerds procent af mælkeproduktionen

pres hvad vil det betyde ja ud over de menneskelige konsekvenser

vil det heller næppe føre til at køerne vil gå frit på marken de fleste vil nok blive slagtet eller kørt sydpå og direkte tilbage ind i en stald med andre ord produktionen vil flytte til udlandet med det her forslag risikerer vi altså at smide barnet ud med badevandet for forslaget vil betyde at vi stort set lukker den danske mælkeproduktion betyder det at vi i regeringen er ligeglade med

om køerne kommer på græs om er ligeglade med dyrenes velfærd nej

massivt i bedre dyrevelfærd også for vores kvæg

i økologiplan danmark er der alene i to tusind og femten afsat fire hundrede million kroner til mere økologisk landbrug det betyder at kvæget kommer ud på græs med omlægningstjek og omlægningsstøtte og en række andre initiativer tilskynder vi flere landmænd til at lægge om fra

landbrug til økologisk landbrug altså fra ikke at have lovkrav om at skulle på græs til at have lovkrav at skulle på græs og med eksportfremme og samarbejde med detailhandelen

det offentlige gå foran har vi øget efterspørgslen efter økologien markant

og på vores eksportmarkeder derudover har vi lavet støtteordninger under landdistriktsprogrammet som understøtter at kvæg kommer på græs for eksempel giver vi støtte til natur og miljøprojekter og pleje af naturarealer ved afgræsning dermed understøtter regeringen bredt at flere husdyr kommer ud i det fri og med kvægpakken

fra to tusind og fjorten sikrer regeringen også at flere spædekalve holdes i danmark frem for at blive sendt på lange transporter til opfedning i udlandet med andre ord regeringen har investeret massivt i dyrenes velfærd som jeg indledte med at sige

har jeg meget stor sympati for intentionerne i forslaget jeg kæmper selv hver dag hårdt for bedre dyrevelfærd men jeg må sige at den løsning der skitseres her ikke vil være god idet den vil

vi vil tabe en masse arbejdspladser men uden at det vil sikre en bedre dyrevelfærd fordi det at flytte produktionen til rumænien eller et andet europæisk land og måske endda til et land der ligger uden for eu jo vil være værre for

et lignende forslag blev drøftet sidst at hæve dyrevelfærden inde i staldene med lov

malkekvæg har vi jo sikret at vi har et højere dyre velfærdsniveau i danmark end i de fleste andre lande hvis ikke

det betyder jo at en udflytning af vores produktion

en dyrevelfærdsmæssig forbedring men tværtimod

heldigvis med de mange tiltag jeg beskrev som sikrer at flere dyr kommer på græs herunder specifikt og specielt den

økologiske indsats hvor vi jo har set en øget efterspørgsel efter økologisk mælk i danmark heldigvis og en øget efterspørgsel efter vores økologiske mælk

noget vi i øvrigt kæmper med at få til at vokse

betyder at de flytter produktionen til andre lande

er dårligere dyrevelfærd så får vi ikke nogen positiv dyrevelfærdseffekt men en dårligere dyrevelfærd samlet set jeg tror

en ko er ligeglad med om den er tysker eller dansker eller svensker

på græs i sommerhalvåret beslutningsforslaget

på baggrund af de velfærdskonsekvenser forslagsstillerne skønner det har når kvæg ikke går på græs dels på baggrund

i antallet af køer på græs de senere år i venstre mener vi da også at

umiddelbart selvfølgelig er positivt at kvæg kommer på græs

realiteterne

selv havde kigget lidt på hvad konsekvenserne af det

i redegørelsen fra ministeren at det her vil koste op mod tredivetusind

med dårligere dyrevelfærd til følge det synes ikke at være gennemtænkt i det beslutningsforslag som enhedslisten her

er køernes velfærd jo ikke kun et spørgsmål om hvorvidt køerne kommer på græs eller ej

spørgsmål om rimelig og ansvarlig driftsledelse og der kan således også peges på andre initiativer der forbedrer køernes velfærd som det eksempelvis er set med nybygning af stalde godt underlag og massiv investering i løsdriftssystemer ligeledes har arbejdsgruppen om hold af kvæg vurderet at der ikke skal være et generelt krav om kvæg på græs det gjorde de bla fordi græsning kan have negative effekter på velfærden eksempelvis ved smitsomme klovlidelser og på anden måde de overvejelser og den ekspertviden har enhedslisten så åbenbart valgt

beslutningsforslag man kan undre sig over timingen i

beslutningsforslag det lader nemlig til at de med dette forslag fuldstændig overser den alvorlige økonomiske krise som hele det danske landbrugserhverv faktisk befinder sig i i øjeblikket mælkepriserne har været faldende og det udgør en stor trussel mod danske bedrifter de voldsomme prisfald skyldes jo

ruslandssituationen med importstoppet

og den generelle situation på verdensmarkedet så til trods for disse alvorlige problemer som dansk landbrug befinder sig i

det åbenbart enhedslistens tanke at man skal svare igen med endnu større byrder

konservative folkeparti og sige at

som herre per clausen i et tidligere indlæg betegnede som den pragmatiske vej

de små skridts forbedringer og det eksemplificerede vi jo ved at

lave en kvægaftale sidste år hvor der blev afsat en hundrede og firs million kroner per år frem mod to tusind og tyve til blandt andet at begrænse lange dyretransporter ligesom der blev afsat tre og halvfems million kroner til staldinvesteringer med fokus på miljø klima og dyrevelfærd det er så den statslige del af økonomien dertil kommer så erhvervets

og det synes vi jo også skal krediteres derfor har vi

vi vi er nødt til at kigge på den virkelighed som er i dansk kvægbrug

logistiske problematikker hvis herre per clausen og enhedslisten

igennem men dertil kommer at

den fornødne jord som ministeren har gjort opmærksom på jo også kan blive et problem

der mangler jord omkring de bygninger hvor de mange køer er samlet

miste de tredivetusind jobs

vi altså ikke med på det eksperiment så vi vælger altså de små

hen mod at sikre bedre og bedre dyrevelfærd og det synes vi sådan set ikke går så ringe endda og vi synes

set også at erhvervet på mange strækninger arbejder positivt med og hvis man som forbruger gerne vil have alternativer til den konventionelle måde at producere på med kvæg på

købe økologiske produkter og det ser vi da også i høj grad at mange forbrugere vælger og der er kravet jo at dyrene skal have mulighed for at komme på græs så alt i alt synes vi

så galt ud og vi har taget mange skridt i retning af

hvad chancen for at vi kan føre det her ud i livet

ikke længe siden det var før jul at vi havde lovforslaget l syv og tredive hvor vi også havde en diskussion om

dansk folkeparti rigtig gerne have haft en diskussion om

kan opretholde en form for fortrinsstilling netop for at man kunne få nogle jorder som lå tæt på når man eksempelvis ville

på græs det er jo sådan

arealer hvor man skal dyrke nogle afgrøder så

har malkekvæg så skal det være tæt på gården så man også

jo gerne set at man dengang havde taget den diskussion og

netop for at kunne imødekomme

forslag som det her altså om flere dyr på græs hvis man stemmer for det

er svært for dem at finde de arealer som ligger tæt på deres deres ejendomme dansk folkeparti vil

det for nogle fordele der er ved det stadig væk har en fortrinsstilling økologisk landsforening var jo

og trak så ligesom følehornene til sig og så var de

så meget for at snakke om fortrinsstilling mere det ærgrer dansk folkeparti

vi synes faktisk der er så mange positive effekter ved

måske ikke et beslutningsforslag hvor

den debat og vi håber at ministeren vil tage positivt imod det

de landmænd der gerne vil det får en reel mulighed for også at få deres kvæg på græs også selv om de ikke skulle være modne til at gå hele vejen til økologien

rent faktisk skulle sige ja til det her forslag fra enhedslisten så bliver man jo nødt til at vide hvad

at hvis vi stillede det her krav om at alt

hvad jeg virkelig godt kan forstå man kan have

beslutning helt alvorligt mener man virkelig at man vil gå ud

give merudgifter på fem milliard kroner til det her erhverv og

trehundrede job i fare jeg ved ikke om enhedslisten faktisk er uenig i de beregninger fra ministeriet

er stærkt overdrevne eller eller om man reelt synes at det at få kvæg på græs

syvogtyvetusind arbejdspladser halvfjerds procent af mælkeproduktionen ramt og et tab på fem milliard

det er bare det man kan mærke når man sidder og skal tage

så ved man at at de gode intentioner

have meget store konsekvenser for nogle andre når de rammer virkeligheden når det så er sagt

for at det kvæg vi har i danmark har det godt og så meget som muligt

fire hundrede million kroner af til økologi

der er adgang til foder og vand

i gangarealerne det er selvfølgelig ikke lige så godt som at komme ud på græs men

gøre det økonomisk muligt for landmændene det er det altså ved at gå over til et bedre produkt til økologi så det er vejen frem for os derfor kan vi ikke støtte det her forslag selv om vi egentlig deler intentionen om at få så meget kvæg som muligt på græs

ikke det at stille et krav nu og så være villig til at tage så store

omkostninger for for et erhverv som har det svært

dermed ikke er kvæg der får det bedre ude i

når alle udgifter var betalt et overskud på en lille halv

under de rette omstændigheder at have økologisk malkekvæg i i danmark der går på

den krise som dele af landbruget er i

har det lige godt og meget af

er jo stadig væk lovligt

og adgang til plads en undersøgelse blandt danskerne viste for et år siden at over tre og halvfems procent af danskerne synes at alle køer skal ud på græs

om sommeren og som i så mange andre sammenhænge

kan vi jo selv stemme med pengepungen og kun købe økologisk mælk

køer skal gå ude i sommerhalvåret baggrunden for

at køerne ikke længere står bundne i staldene de der ikke blev afløst af økologiske køer går nu løst i større stalde og i to tusind og to og tyve er det heldigvis helt slut med bundne køer i staldene

de store stalde og vi vil også gerne være med til at det skal være slut med bundne køer

af en kunst at fodre

køer på græs landmændene skal hele tiden holde øje med at

godt lide at få den samme mængde

derudover er der et krav til markens tilstand landmanden skal have den rette type jord

være smattet eller hullet på marken så køerne kommer til skade hvis

og at tingenes tilstand altid er hundrede procent i orden og perfekt i små brug

samarbejde om bedre regler for staldenes indretning og hurtigere løsladelse af de sidste bundne køer måske skal vi så i virkeligheden snakke om hvordan vi får udryddet pesticidmælken den økologiske mælk går jo så at sige på græs

kan vi ikke støtte enhedslistens

generelt mener vi i liberal alliance at vi skal overlade en større del af driftsledelsen til landmændene selv og jeg kan ikke lade være

at tænke på om enhedslisten faktisk har overvejet hvilke konsekvenser et sådant forslag kunne have

historie man bliver nødt til at regne lidt videre på senere hen men på den her baggrund kan liberal alliance ikke støtte

det sidste var nu i overensstemmelse med ekspertudvalgets anbefalinger men det ændrede ingenting vil jeg bare sige sf og radikale stemte for

sige at i herre rené christensens tid som ordfører på det område har der været konsekvens i dansk folkepartis position jeg husker også at mange også dengang talte venligt om forslaget og det er jo ikke altid folk taler venligt om forslag fra enhedslisten så derfor skal man jo være glad for det det havde også den konsekvens vil jeg sige eller det ved jeg ikke om det havde men den daværende justitsminister som var på sagen dengang

sige at nu havde hun nedsat en arbejdsgruppe der skulle arbejde med forholdene for malkekvæg med henblik på

det der så blev vedtaget i to tusind og ti

godt påstå at dermed havde enhedslistens

effekt i forhold til det arbejde det kan man næppe nogen sinde dokumentere men der er somme tider en vis sammenhæng i

der igangsættes udvalgsarbejder ekspertgrupper kommer i gang

beslutningsforslag her i folketinget hvis vurderingen fra regeringens

kun godt så er der sagt om det her forslag at det vil få en lang række katastrofale økonomiske konsekvenser det baserer man så også

på landbrug fødevarers beregninger der selvfølgelig i hvert fald ikke

betyde at den udvikling vi har set de sidste ti år hvor man er gået fra at fem og halvfjerds procent af malkekvæget var på græs til

så laver en beregning på hvad det vil koste næste år

rigtig rigtig dyrt

set slet ikke man kunne det man kunne beslutte sig til var at vi faktisk ville vende udviklingen og at vi ville sikre

et eller andet tidspunkt ude i fremtiden havde malkekvæg på græs

det er helt givet at det ville få nogle konsekvenser for det danske landbrugs struktur fremadrettet for det

betyde at trangen til hele tiden at lave større og større bedrifter ville blive modvirket af at det ville være rigtig svært at kombinere de meget store bedrifter med at kvæg skulle på græs ligesom

en konsekvens for hvor store besætningerne kan være

den koncentrations og effektiviseringstrend som

rigtig dygtigt man er fantastisk effektiv

tværtimod landbruget befinder sig i en nærmest permanent økonomisk krise

stille krav om at man skal give lidt køb på dyrevelfærden lidt køb på hensyn til natur og miljø for

drive landbruget økonomisk rentabelt der er det klart at vores forslag siger noget andet vi siger at vi vælger at have fokus på at vi sådan set synes at det er godt at malkekvæg kommer på græs det er ovenikøbet så godt at vi

ret mange år tilbage i tiden før vi med landbrug fødevarers mange

på landet uden lugt og ret meget støj

noget malkekvæg der var på græs

måske er gået lidt op for landbrug fødevarer at

markedsføre sig på det modsatte af den politik man har det er en dårlig idé også for en interesseorganisation men det viser nok meget godt at opfattelsen af at det er en rigtig god idé at malkekvæg er på græs er ganske udbredt i befolkningen

ud og se det der hvor det sker og selv om jeg skal passe meget på med at falde i den fælde og tro at dyr giver udtryk for glæde

godt få det indtryk at det ikke var helt ubehageligt for køerne

den umiddelbare forarbejdning af de produkter man producerer så er beskæftigelsen jo ikke stigende men snarere faldende

hverken en stor økonomisk gevinst eller en

kæmpesucces så synes jeg

for nylig var udsendt af folketinget til

der fik at vide at en af arlas vigtigste argumenter for at de var rigtig gode til at sælge mejeriprodukter

heldigvis havde et klima i danmark hvor man kunne

nede på filippinerne finder ud af at det klima i danmark er så fremragende at køerne er indendørs hele tiden

set også producere mælkeprodukter andre steder på jordkloden end der hvor der er et tempereret klima hvis de skal være indendørs hele tiden

man så alligevel kan få ud af den her debat på den positive

gav jeg

jeg var glad for at man igangsatte det her ekspertarbejde

kommet et tilsagn fra adskillige partier om

set gerne vil se på om vi kan

nogle tiltag der kan gøre det økonomisk og på andre måder driftsmæssigt mere fornuftigt

sende malkekvæg på græs end det er i dag og vi ved jo godt

vi er i det det konstruktive og gode lune hvor vi hele tiden taler om at nu skal vi lave nogle gode ting bagefter

at her har vi at gøre med et område hvor det vil være

fornuftigt hvis vi satte os ned i udvalget og

den rigtige retning jeg kom lidt i tvivl

mig at jeg ikke havde forstået ham rigtigt

lidt ærgerligt men det kan vi jo arbejde lidt skriftligt med og så kan være vi kan få en større forståelse

hvad hinanden mener det er jo muligt

fald ikke lade noget været uforsøgt uforsøgt så det skal bare

jeg forventer at vi nu får en snak om det her forslag i udvalget og så

med mig herfra at der er rigtig mange der gerne vil gøre noget for at skabe en bedre bedre dyrevelfærd

om at den strategi der har været for dansk landbrugs udvikling der har betydet at man

nærmest permanent økonomisk krise er den rigtige strategi det forstår jeg ikke helt men

forventninger om at det skulle forandre sig i dag jeg har jo argumenteret for det mange gange og det rykker ikke så meget så

vi kan få nye kræfter ind der måske har en bedre og klogere måde

uden for disse mure er der nok flere der synes at

men vi arbejder konstruktivt videre med det her og så skal

trække sagen yderligere i langdrag hvad jeg